beskæftigelsesministeren lovforslag nummer

titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende DK

forretningsordenens § en og fyrre stykke tre litra c lisbeth bech poulsen har søgt om orlov fra den første januar

tyve og jens joel har søgt om orlov fra den sjette januar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

som ansøgt og at stedfortræderne indkaldes som midlertidige medlemmer

storkreds gitte willumsen godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den første januar

og tyve i anledning af thomas danielsens orlov det bemærkes at første

meddelt at han ikke ønsker at indtræde under denne orlov jeg har endvidere modtaget indstilling om at første stedfortræder for socialistisk folkeparti i

storkreds theresa berg andersen godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den første januar

har jeg modtaget indstilling om at første stedfortræder

i østjyllands storkreds dorthe hindborg godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den sjette januar to tusind og tyve i anledning af jens joels orlov

nogen der ønsker ordet

damsbo andersen rasmus helveg petersen karina lorentzen

slutter for stemte tredive

herefter stemmes der om forslag til vedtagelse nummer v ni og tyve af morten dahlin pia kjærsgaard rasmus jarlov pernille vermund og henrik dahl

herefter stemmes der om forslag til vedtagelse nummer v en og tredive af halime oguz

om forslag til vedtagelse nummer v to og tredive af sikandar siddique

miljøministeren har mistet stemmen

herefter er ændringsforslag nummer elleve stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer ti tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte

ændringsforslag nummer to af et mindretal

herefter er ændringsforslag nummer tre stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning

om ændringsforslag nummer fire og fem tiltrådt af et flertal om ændringsforslag nummer seks af et mindretal tiltrådt af udvalget eller om ændringsforslag nummer syv og otte tiltrådt af et flertal de er vedtaget der stemmes derefter om det under b nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer ni af et mindretal tiltrådt af udvalget det er vedtaget

tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør indsigelse betragter

af lovforslaget i to er dermed vedtaget der stemmes herefter om det under a

fire og tyve tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes derefter om det under b

forslag ønskes afstemning om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

statsstøtteordning til det danske rederierhverv

kommissionen så ikke længere vil godkende medmindre ordningen udbredes til samtlige skibsregistre i alle eu og eøs landene der må vi sige fra enhedslistens side

med det her lovforslag man nu vil gennemføre

i den situation at danske skattekroner fremover kan gå til at støtte europæiske rederier i konkurrence med danske rederier det er jo altså stik imod den begrundelse og den argumentation der i sin tid blev brugt for at etablere dis ordningen nemlig at støtte danske rederier i den

andre rederier på verdenshavene herunder rederier

åbne foc registre som de hedder på cypern og malta som jo altså anses for at være bekvemmelighedsflag hvis det her

vedtages er det eneste der for alvor er tilbage af dis ordningerne og dis ordningerne er jo altså dels

der forhindrer at de søfarendes faglige organisationer kan repræsentere søfolkene

samt forhandle

deres løn og arbejdsforhold og indgå kollektive overenskomster §

er et brud på fn organisationen ilos konventioner syv og firs og otte og halvfems som netop sikrer retten til at organisere sig og forhandle

ilo har da også gentagne gange i

blev vedtaget i nitten otte og firs gjort skiftende danske regeringer opmærksom på konventionsbruddet og opfordret til trepartsforhandlinger for at få tingene på plads men der er ikke sket noget som helst og dermed gør danmark sig skyldig i overtrædelse af de mest fundamentale arbejdsrettigheder i strid med den måde vi i øvrigt har indrettet os på på det danske arbejdsmarked derfor har enhedslisten i forbindelse

det bakkes desværre kun op

ufatteligt at partierne i det danske folketing og måske

at danmark af alle lande undertrykker de mest fundamentale arbejdstagerrettigheder og kun for at please et erhverv der

faktisk med det her lovforslag l to og halvfjerds ikke længere kan forbeholdes det danske rederierhverv det er en fuldstændig

lovforslaget deles i to lovforslag deling af lovforslaget i to lovforslag er hermed vedtaget der stemmes derefter om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om

der tilsammen udgør et flertal i udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer

afstemningen slutter

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer fire stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet det er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem

otte af et mindretal tiltrådt af et mindretal

der tilsammen udgør et flertal i udvalget det er vedtaget der stemmes herefter om det under b nævnte lovforslag

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer elleve og tolv af et mindretal

eller om ændringsforslag nummer tretten tiltrådt af et flertal de er vedtaget der stemmes om

afstemningen slutter for stemte nitten

mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer femten tiltrådt af et flertal eller om ændringsforslag nummer seksten til tyve af et mindretal tiltrådt af

de er vedtaget jeg foreslår at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

lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør indsigelse betragter

af lovforslaget i to lovforslag er hermed vedtaget der stemmes derefter

under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag

fire tiltrådt af et flertal eller om ændringsforslag nummer fem af et mindretal tiltrådt af et flertal de er vedtaget der stemmes herefter

det under b nævnte lovforslag der stemmes om ændringsforslag nummer seks af et mindretal

jeg betragter herefter ændringsforslag nummer otte ti og tolv stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet de er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

tiltrådt af et flertal de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fjorten af et mindretal

afstemningen slutter

ændringsforslag nummer seksten stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer atten og tyve stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet

herefter er ændringsforslag nummer to og tyve fem og tyve og syv og tyve til tredive stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet

fire og tyve stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer femten sytten nitten en og tyve tre og tyve seks og tyve og en og tredive til fem og tredive tiltrådt af et flertal de er vedtaget jeg foreslår at

af udvalget om ændringsforslag nummer syv og otte tiltrådt af et flertal om ændringsforslag nummer ni tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer ti og elleve tiltrådt af et flertal om ændringsforslag nummer tolv

tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer seks og tyve uden for betænkningen af udlændinge og integrationsministeren om ændringsforslag nummer tretten tiltrådt af et flertal om ændringsforslag nummer fjorten til seksten tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer sytten tiltrådt af et flertal om ændringsforslag nummer atten til tyve tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer en og tyve tiltrådt af et flertal om ændringsforslag nummer to og tyve tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer tre og tyve og fire og tyve tiltrådt af et flertal om ændringsforslag nummer syv og tyve uden for betænkningen af udlændinge og integrationsministeren eller om ændringsforslag nummer fem og tyve tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

der stemmes om om lovforslaget kan deles i to

herefter er ændringsforslag nummer to fire til dette lovforslag bortfaldet der stemmes herefter om ændringsforslag under det uddelte lovforslag der stemmes om ændringsforslag nummer seks af et mindretal

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer fem stillet samme mindretal bortfaldet

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer otte tiltrådt af et flertal det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte

om ændringsforslag nummer nitten af et mindretal der kan stemmes

afstemningen slutter

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tyve til to og tyve tiltrådt af udvalget de er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte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

trepartsaftale som vi lavede tilbage i to tusind og seksten og som handlede om at skabe flere praktikpladser

alligevel kan vi se at virksomhederne hvert år indbetaler flere penge end hvad der er nødvendigt i ordningen det er

indbetalinger og udbetalinger i

uddannelsesbidragsordning det betyder at vi nu står med et lovforslag vi skal behandle i dag

opsparinger er opsparet ikke mindre end fire milliard kroner ved udgangen af to tusind og nitten vi har tidligere haft en lignende problemstilling på

veu området som rigsrevisionen har kritiseret skabt og derfor mener vi fra venstres side at det er nødvendigt at folketinget

indbetalinger og udbetalinger i ordningen

indbetalinger og udbetalinger og som samtidig sikrer at man også fremadrettet kan oprette flere praktikpladser til de unge der søger ind og får en erhvervsfaglig uddannelse jeg synes det er ærgerligt at se

tage ansvar for at få balance i ind og udbetalingerne fordi det grundlæggende

og tyve kunne få bragt balance på området

er ikke bliver taget hånd om et formodet akkumuleret overskud som rigsrevisionen må

partier har valgt

åbne øjne til at gå ind og modtage en fremadrettet kritik fra rigsrevisionen

man ikke påtager sig ansvaret for at sikre balance i systemerne så jeg håber at vi frem mod tredjebehandlingen

så partierne også påtager sig det ansvar der ligger i at sikre balancen i arbejdsmarkedets udbetalinger på hele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

det gør fru pernille vermund fra

migranter og indvandrere for eksempel sagde venstres ordfører morten dahlin den femogtyvende november til bt mette frederiksen gør det stik modsatte af hvad hun lovede vælgerne før valget det er ærgerligt for folkestyret at hun ikke gør det hun er valgt til det konservative folkepartis ordfører rasmus jarlov

november til samme avis der er ingen tvivl om at socialdemokratiet er presset af enhedslisten og radikale men de kan jo altid komme over til os borgerlige hvis de vil bevare den stramme udlændingepolitik jeg vil sige til venstre og morten dahlin ja det er en helt forkert retning at gå i

hvis vi lader regeringen og venstrefløjen lempe udlændingepolitikken

jarlov og det konservative folkeparti når regeringen fører venstrefløjens politik og bryder løftet til danskerne om at fastholde en stram udlændingepolitik

vælgerne få det sidste ord

af danskerne af vælgerne

ikke at lempe udlændingepolitikken nu gør regeringen det alligevel grundlovens § to og fyrre giver os mulighed for at stoppe den her lempelse af udlændingepolitikken og få en folkeafstemning § to og fyrre i grundloven giver danskerne en beskyttelse imod at i folketinget regerer hen over hovedet på et flertal i befolkningen sådan er grundloven tænkt og sådan skal den bruges grundlovens § to og fyrre er danskernes værn mod politikere

og tak for opbakningen til det men kære kollegaer i venstre det konservative folkeparti og la nu er det op til jer fredag efter afstemningen vil der ligge lister fremme som i kan skrive under på

regeringens og venstrefløjens lempelser i udlændingepolitikken

at give flere penge til migranter og indvandrere på fredag skal i vise

følge jeres ord

er forkastet hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer to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

der stemmes om ændringsforslag nummer

afstemningen

på en gang så jeg ikke bruger for meget af formandens tid

forslag som er kommet i kølvandet på det ekspertudvalg der blev nedsat da vi opdagede at

der har jo så været en lang behandling og en del af forslagene er kommet med i

der er dog forslag som blandt andet fh

i høringsperioden som ikke er kommet med og jeg har selvfølgelig høfligt spurgt ministeren hvorfor han ikke har taget dem med og jeg skal så lade det blive mellem ham og mig hvad der var der var svaret men jeg har stillet det som ændringsforslag der er i alt

to af forslagene var jeg ikke i en lønramme til at kunne stille det var nemlig en direkte bevilling af en hundrede og halvtreds million kroner til arbejdsmarkedets parter til nogle forbedringer dem tager vi så i en anden runde det første forslag handler om at man på alle arbejdspladser har noget der hedder en tilsynsbog hvor der skal stå

hvilke meddelelser der er kommet fra arbejdstilsynet og hvilke svar der er givet den tilsynsbog mener ministeren vi skal afskaffe fordi vi lever i en digital

selvbetjeningsløsning og arbejdsmiljøet i en virksomhed ikke er indrettet sådan at arbejdsmiljørepræsentanterne

vil han nøjes med at sige at arbejdsgiveren skal erklære at han har givet besked

godt beholde tilsynsbogen indtil man har indrettet sit it system sådan

på ligeværdig vis er med i arbejdsmiljøarbejdet derfor har jeg stillet det forslag

får adgang til arbejdstilsynets digitale selvbetjening

handler om

eller de ansatte er blevet involveret i det

tilbagemelding skal ske under strafansvar det kunne jo være at der var en letsindig arbejdsgiver der bare sagde jamen det har jeg snakket med dem om

have en over nakken hvis ikke han inddrager medarbejderne

at tilsynet i sig selv skal være uanmeldt det er mit ændringsforslag

arbejdsgiver kan planlægge efter at lige præcis de dage hvor arbejdstilsynet er på besøg

man har de dage hvor arbejdstilsynet ikke er på

der ikke meget ved en myndighed hvis de skal meddele det hver eneste gang de kommer på besøg

at arbejdstilsynet kigger på små enkeltdele eller bare lige en enkelt del af et

lokale i virksomheden det er jo ganske meningsløst så står de andre

hvad så med vores problemer herude hvor det støver ad pommern til der er vi da nødt til at have dem til at kigge

ellers er det jo tandløst at have et arbejdstilsyn

på en byggeplads kun undersøger elektrikernes arbejdsmiljø og ikke jord og betonarbejdernes det er meningsløst

foreslår vi at man som hovedregel gennemgår hele arbejdspladsen når man

ministeren vil have indført nemlig at man kan indgå aftaleforløb hvis

for eksempel en supermarkedskæde i én by har et problem

men så mener jeg

klare det så skal de jo ikke bruge arbejdstilsynets tid på dialog og vejledning så må de

må det være sådan at hvis der indgås aftaleforløb hvad jeg synes er en dårlig idé de skal have påbud og klar besked de skal ikke have aftaleforløb om at nu kan de så tumle rundt et stykke tid med

ekstra service fra arbejdstilsynet

otte arbejderes lunger med et kemikalie som de

har kemiske arbejdsmiljøproblemer

får et påbud skal der være krav om at bruge eksterne autoriserede rådgivere der kan man ikke bare sige

håndtere de her ting det skal være autoriserede folk der skal

langdrag de seks forslag havde jeg egentlig håbet at ministeren ville tage med men lidt stædigt sagde han nej og så appellerer jeg

det er hamrende vigtigt at vi får de her regler på plads det handler om menneskers liv og helbred på arbejdspladserne og derfor skal vi have de højeste standarder og ikke noget med en mellemstandard

som det på de her seks områder kommer til at blive tilfældet hvis

stemt igennem og jeg skulle hilse fra fh og sige at det er ganske ganske alvorlige ting

og ganske vigtige ting at stemme igennem så

og ellers må ministeren jo komme op og forklare hvorfor han ikke vil være med

nul det er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to

elleve tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tolv af et mindretal

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tretten

der er stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør indsigelse betragter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

gør opmærksom på at vi har tre ministre som alle kommer op og besvarer

efter hver minister er der mulighed for et spørgsmål

til ministeren fra hver af ordførerne på forreste række her bagefter når det er overstået

halv minut men vi starter med at

at kunne give møde i dag ved den her

for at at kunne komme på allerede i dag vi er jo alle her til stede i enige i at emnet grønland nato danmark usa færøerne i disse måneder er højaktuelt kulminerende med præsident trumps bizarre købstilbud midt i augustvarmen ros i øvrigt til statsministeren fordi hun holdt hovedet koldt og tak for hendes hurtige og nødvendige reaktion og i øvrigt også tak til landsstyreformanden for en lignende værdig

spørgsmål i dag er hvordan skal vi i kongeriget forholde os til usas markant stigende udenrigs og sikkerhedspolitiske engagement i grønland i hvor høj grad finder der forhandlinger sted direkte mellem repræsentanter for landsstyret og højtstående repræsentanter for usa og hvordan kan i øvrigt grønlands og færøernes toppolitikere inddrages i sikkerhedsanliggender når de ikke som danske ministre er sikkerhedsgodkendt uden denne sikkerhedsgodkendelse er det i mine øjne umuligt at skabe et fortroligt forum

hvorfor aftjener grønlandske og færøske mænd ikke værnepligt og således medvirker til rigets sikkerhed alt i alt er mit spørgsmål hvordan skal danmark militært og civilt ruste sig

og altså vigtigst forsvarets fremtidige tilstedeværelse i og omkring grønland det er mit håb at denne debat på en god og saglig måde vil kunne bidrage til en styrkelse af kongeriget

statsminister så tak for at give mig muligheden for den

samarbejdspartnere viser især grønland og de konsekvenser det har jeg vil gerne starte med helt indledningsvis at slå fast

at uagtet hvad andre måtte have af interesse

håber jeg at det vedholdende bliver ved med at være en stor prioritet for os i rigsfællesskabet men det er klart at det

nogle nye udfordringer som vi bliver nødt til at have en

familier og venskaber og vores historie og vores fundament i rigsfællesskabet er samarbejde og selvbestemmelse

det er jo på mange måder en helt enestående konstruktion som jeg i øvrigt fornemmer mange i verden har svært ved at forstå

og skal være en meget central del af vores udenrigspolitik vores sikkerhedspolitik og vores forsvarspolitik

gør sig så også gældende i forhold til samarbejdspartnere udefra jeg havde jo som folketinget er bekendt med

lejlighed til at mødes med den amerikanske præsident her i starten af december måned på det møde berørte vi også kort udviklingen i arktis og nordatlanten og det var en

som en af de fem arktiske kyststater har kongeriget jo en helt unik position for at kunne præge udviklingen i arktis og det ansvar og den mulighed skal vi tage alvorligt målsætningen bør stadig være lavspænding men vi skal selvfølgelig i stigende grad være opmærksomme på de forandringer

vi har igangsat arbejdet nu om en ny fælles

to tusind og tredive vores samarbejde med amerikanerne som vel egentlig er det

om forsvaret af grønland har jo leveret fred og sikkerhed

altså i ganske mange

både sit politiske og sit militære fokus ligesom

arktis og nordatlanten og det synes jeg er positivt

geostrategiske placering er central for usas nationale sikkerhed og fra amerikansk side er man selvfølgelig i stigende grad også optaget af

opfører sig i regionen hvis vi lige dvæler især ved det første

at rusland over de seneste år har udbygget deres militære tilstedeværelse i arktis betragteligt

angribe thulebasen og det nordøstlige grønland med kort varsel thulebasens radar

for usa i forhold til informationer om missilaffyringer og dermed usas selvforsvar jeg tror også det er vigtigt at sige at der er en stigende interesse fra usas side

kina i det hele taget men det gælder altså også i forhold til arktis

have lov til at slå fast i dag at i spørgsmålet

stormagtrivaliseringen og arktis

den alliance vi har med amerikanerne med usa bygger jo grundlæggende på fælles meget meget vigtige værdier den bygger også på en erkendelse af at vi har brug for hinanden

på tværs af skiftende regeringer længe arbejdet for at

den amerikanske militærtilstedeværelse i grønland i højere grad skal komme grønland til

derfor at det mener jeg vi skal byde velkommen og det er jo også det naalakkersuisut har

fra grønlandsk side det betyder jo ikke at vi deler amerikanernes syn på alt

vi står to forskellige steder

mener jeg vi skal hilse det velkommen tak til dansk folkeparti for at

tema og det er også et følsomt tema der er mange parter

gensidig respekt og ordentlighed også i den måde vi diskuterer tingene på mellem de tre

parter i rigsfællesskabet i mine øjne helt helt

vi har en dialog som i høj grad bygger på

også respekt og ordentlighed og jeg tror også det er med det vi vi kommer længst men

som socialdemokraterne står bag men også

bliver snakket om udenrigs sikkerheds og forsvarspolitik jeg troede vi var kommet til den æra hvor der foran det hele stod klima hvorfor

altså det er nordpolen det er dele af grønland der i den grad bliver forandret ved at isen smelter og det er der

både sker meget positive ting sådan snævert set men katastrofale ting i det globale billede hvad er årsagen til at man kun nævner udenrigs sikkerheds og forsvarspolitik og ikke nævner det altafgørende spørgsmål

en vedtagelse der svarer til det forespørgslen handler om men derudover er jeg jo fuldstændig enig

står helt derude hvor man kan se

klimaforandringerne så der er ingen tvivl i mit sind om at vores i øvrigt fælles ønske

styrke klimaindsatsen og imødegå klimaforandringerne i høj grad også skal tage udgangspunkt i arktis jeg

alene derfor teknik

med præsidenten men også på andre niveauer skønner statsministeren at den her selvstændighedssnak som virkelig har taget fart på grønland

sat skub i amerikanernes interesse en eller anden fornemmelse for

godt ske at man skal til at vise rettidig omhu

ved ikke hvornår selvstændigheden kommer har der overhovedet været drøftet at det her var

været i gang tidligere jeg kan også huske at allerede under ambassadør cain i

efter at selvstyreloven var vedtaget

oprigtig og det kan man jo diskutere men

en oprigtig amerikansk interesse for at kunne forsvare sig selv og i øvrigt være sikker på at

jeg glad for at vi fik forhandlet en tekst som ser ud til at få meget bred støtte i folketinget

den her investeringsscreeningsordning

gjorde sig til talsmand for tidligere og udenrigsministeren det samme derfor synes jeg

altså jeg ved i hvert fald at den tidligere regering igangsatte arbejdet i foråret

længere henne jeg har fuld forståelse for at det her er et problematisk arbejde bare

dialog med grønland og færøerne og der er sikkert en masse teknikaliteter og alt mulig andet som

skal løses men vi har jo lige haft en sag

i en anden del af kongeriget og vi har også tidligere haft sager i forhold til grønland

hvert fald tydeliggør et behov så jeg håber der vil komme et svar fra statsministeren

det arbejde der lå fra den tidligere regering og jeg oplever ikke at der er store politiske uenigheder

om behovet for den her mekanisme og nok i virkeligheden heller ikke

de drøftelser vi har haft i nævnet og andre steder om

på at det er en lovgivning vi

valgt at tage det arbejde der lå fra den tidligere regering og arbejde videre på

område bare i de seneste seks måneder

realitet med den her stærke interesse fra alle verdens stormagter i det arktiske område en del af det er militært betinget forsvarsbetinget som vi har talt om

betinget altså usa

konsulat med syv medarbejdere der især skal kigge på hvordan usa kan gøre sig mere økonomisk gældende i grønland tilsvarende har kineserne vist stor interesse for investeringer og rusland er i gang med at udbygge i området det får mig til at spørge

for rigsfællesskabet også ser et behov for at danmark

interesserede i det men der skal to til en tango og

fortsætter vores drøftelser af hvordan vi kan blive

på det udenrigspolitiske hverdagen det kunne eksempelvis være med repræsentation

helt helt afgørende for mig er at vi gør det her på en måde som alle tre parter i rigsfællesskabet kan se sig selv i og at vi følges ad

at tale imod et øget dansk engagement i rigsfællesskabet det skal være på den rigtige måde

tekst er netop den her screeningsordning og noget af det der er vigtigt for os er at man sikrer at grønland selvfølgelig bliver inddraget i hele den her proces med at sikre

for eksempel et hjemtaget område så der kan jo være nogle elementer hvor der ikke er et sikkerhedspolitisk aspekt hvordan vil man

vi må anskue det på den måde at vi er på vej ind i en ny æra det er vi sikkerhedspolitisk det er vi i udenrigspolitisk er vi forsvarspolitisk

vi har været igennem årtier hvor hvor verden med undtagelser ikke mindst på terrorsiden har været

der må vi jo sige at de spændinger vi oplever

de her år ændrer og også

både den danske og rigsfællesskabets

derfor tror jeg ikke at man som udgangspunkt kan sige at noget er erhvervspolitik og ikke nødvendigvis ikke også har et aftryk på nogle andre områder

til at forholde os til ting som lapper over

kan have et et sikkerhedspolitisk aspekt samtidig med at det eksempelvis kan have en erhvervspolitisk forankring der tror jeg at det afgørende er at vi sidder ved bordet sammen og træffer de beslutninger i den lovgivning der blev spurgt til

af venstre før samarbejdet mener jeg er

jo historisk betinget og hvad vil det så sige i den tidsalder vi er i nu hvad vil det sige i vores nutid og vores samtid at vi har et rigsfællesskab så hvordan tænker statsministeren at vi tager det videre end

at der er nogle få områder som vi lige snakker lidt om

forsvarspolitik og udenrigspolitik

række andre områder hvor vi faktisk kan hjælpe og støtte hinanden på kryds og tværs så hvordan ser statsministeren

vi i dag ikke kan udveksle fordi vi ikke har infrastrukturen til det om det er samarbejde omkring en screeningslovgivning

rigsfællesskabet er jo det vi gør det til det er historisk betinget vi er vævet sammen på kryds og tværs og indtil nu

har alle tre parter jo valgt at sige at vi fortsætter sammen men det er jo også et fællesskab som

ikke er statisk det har bevæget sig det har udviklet sig og det bør det også gøre i fremtiden men men ligeværdighed

rigsfællesskab og som jeg sagde før

på rigsfællesskabet og tænker hvordan

konstrueret det på en så fin måde som som det er lykkedes

nævnte amerikanernes ønske om et øget engagement i grønland konkret har amerikanerne blandt andet anmodet om at oprette et konsulat i nuuk

ført til omfattende rejse og mødeaktivitet desuden overvejer man løbende fra amerikansk side hvordan den militære tilstedeværelse i grønland bedst tilpasses udviklingen i regionen fra kongerigets side ser vi positive perspektiver men vi har også en række opmærksomhedspunkter i har måske hørt om amerikanske tanker

om infrastruktur råstoffer uddannelse med videre i grønland reflekteret i pressen

grønland optaget af at det bliver omsat til konkrete resultater til gavn for grønlænderne usas engagement engagement skal også på sigt bidrage til en bæredygtig økonomisk udvikling

også opmærksomme på usas tilgang til rigsfællesskabet

bestemme den amerikanske tilgang men i rigsfællesskabet kan vi vælge at stå sammen

blevet bedt om at kommentere forlydender om at der

højt plan forhandles udenrigs og sikkerhedspolitisk direkte mellem repræsentanter for grønlands selvstyre og højtstående repræsentanter for præsident trumps administration

tidligere fået et spørgsmål fra udenrigsudvalget om samme emne i den forbindelse indhentede

at der var og jeg citerer gennemført formelle møder eller forhandlinger med nogen amerikansk eller anden myndighed det vidner om fælles forståelse når det kommer til kongerigets udenrigs og sikkerhedspolitik ligger kompetencen hos rigsmyndighederne men vi samarbejder tæt

koordination med grønland som foreskrevet i selvstyreloven samtidig må jeg også sige at grønland selvfølgelig kan mødes med internationale samarbejdspartnere på egen hånd i fuld

fuldmagtsordningen det har vi en god dialog med vores grønlandske kollegaer om og somme tider kan

bredere udenrigs og sikkerhedspolitiske aspekter af overtagne områder som rigsmyndighederne så må forholde sig til blandt andet på den baggrund er det vigtigt for regeringen at alle dele af rigsfællesskabet omfattes af investeringsscreeningsordningen grønland og færøerne er efter fælles overenskomst omfattet af det kommissorium som er grundlaget for det igangværende arbejde vedrørende lovgivning udfordringerne er jo ensartede for os alle

derfor meget positivt at vi inden for rigsfællesskabet har en løbende og tæt dialog med respekt for kompetencefordelingen i rigsfællesskabet om nødvendigheden af investeringsscreening ud fra sikkerhedshensyn jeg er glad for at også landsstyreformand kim kielsen har givet udtryk for

nødvendig dialog efter besøg af en større amerikansk delegation i københavn

og forhandlingerne med blandt andet landsstyreformand kim kielsen skabte nervøse trækninger i både grønland og danmark det kan jeg ikke mærke vi deltog i besøget fra dansk side ligesom der var grønlandsk deltagelse i delegationens møder her i københavn besøget havde ikke karakter af en forhandling men snarere af en studietur og var for både danmark og grønland en lejlighed til at præsentere kongerigets synspunkter i fællesskab rigsfællesskabet kan kun fungere fordi det er baseret på politisk forståelse tillid og gensidig respekt vi går til de samme møder som handler om fælles sager et praktisk eksempel herpå er jo mit eget møde med den amerikanske

pompeo i washington til dette møde var der aftalt et separat punkt om grønland derfor var det for mig at se kun naturligt og rigtigt at min gode kollega fra naalakkersuisut ane lone bagger deltog i drøftelsen om det punkt

ikke lade sig gøre rent praktisk koordinerer vi jo på forhånd og følger også op i fællesskab mellem grønland og danmark det er afgørende for mig

i rigsfællesskabet om udenrigs og sikkerhedspolitikken i fuld respekt for kompetencefordelingen i rigsfællesskabet

gensidig respekt og tillid det har været ledesnoren for mig som ny udenrigsminister

når klimaproblemerne er som de er er

og forsvarspolitisk for den sags skyld når klimaændringerne skaber nye

vel også nødt til at lave en ny udenrigspolitik som stiller krav også til dem vi samarbejder med i stedet for bare at sige i for eksempel usa at

vel også nødt til at stille nogle krav og bede usa

arbejde ligeværdigt sammen hvis de vil agere i grønland og tage hensyn til dem der bor i grønland og tage hensyn til danskerne det har de jo ikke gjort i en række tilfælde som vi tidligere har diskuteret de engang ryddet op efter sig på deres gamle baser de indfører radarer uden at spørge danmark og grønland om det

det er et fuldstændig systemskifte det er et brud på de aftaler vi

skal huske på hvordan vores sikkerhed hænger sammen vores væsentligste sikkerhedspolitiske allierede i verden er

for hele kongerigets sikkerhed så i samarbejde skal vi løse de udfordringer vi står i

det gælder det arktiske det har vi en fælles forpligtelse til

som som jeg også nævnte magtpåliggende for mig som udenrigsminister at vi får opbygget et tæt godt og tillidsfuldt samarbejde i alle dele af rigsfællesskabet altså både i grønland

en gang om året men det er ikke mit indtryk at man går meget i detaljer

det er også al ære værd men jeg tror at man er nødt til at etablere

hvor man kan være et par gange om året med diverse ministre fra alle

kongeriget for jeg tror simpelt hen der er masser af misforståelser der opstår netop fordi samarbejdet i mine øjne

i selen for at styrke vores udenrigs sikkerheds og

til at gøre fremadrettet jeg synes idéer om at mødes for eksempel oftere også på politisk niveau er rigtige idéer som

håndtere de sikkerhedsudfordringer vi står i

danmark grønland og færøerne endnu stærkere end hvis vi ikke har det tætte samarbejde så jeg deler fuldstændig spørgerens intention

investeringsbilledet i grønland når det handler om muligheden for

være en samarbejdspartner der på mange måder

for sælskind feks er jo enormt stor så er

regeringen tager alvorligt om

fokuserer på det arktiske senest da vi havde udenrigsrådsmøde blandt

med i konklusionerne at at der skal være en større støtte til det arktiske fra eus side inklusive arktisk råd og og det samarbejde

er rigtig vigtigt at dem der er i førersædet er de fem arktiske kyststater

hvis

så støtter man fra eus side de målsætninger vi har i kongeriget i fællesskab

rigtig stærkt så ja vi arbejder på et endnu tættere

enormt vigtigt at grønland er proaktiv i forhold til til eu vi ved også at der foregår rigtig meget lobbyisme nede i eu så det er rigtig vigtigt at være til stede men også at være med til at sikre at vi er med tidligt i debatterne noget andet som vi meget gerne ser bliver en del af kongerigets arktiske strategi

at man på den måde kan være med til at styrke den udenrigspolitiske kompetence og viden

er grønlands repræsentation i bruxelles sammen med med danmark i forhold til at sikre at den repræsentation også

at også den danske side af udenrigstjenesten her er en udenrigstjeneste for hele

vi arbejder sammen om at løse

et konkret eksempel er når vi laver handelsfremstød

regeringens initiativer i forhold til dansk forsvars fremtidige tilstedeværelse i og omkring grønland og det er den del som jeg vil redegøre for en af de vigtigste udfordringer vi står over for lige nu er overvågningen i arktis og nordatlanten forsvarsforligskredsen indgik i to tusind og seksten en aftale om forsvarets

opgaveløsning i arktis som blev videreført i det nuværende forsvarsforlig analysen bag aftalen den såkaldte arktisanalyse indeholder en række forslag til styrkelse af forsvarsministeriets opgaveløsning i arktis arktisanalysen

viste blandt andet behov for et sammenhængende og opdateret situationsbillede til lands til vands og i luften implementeringen af arktisaftalen er stadig i gang men en af de foreløbige effekter af implementeringen arktisanalysen er at der er etableret delvis satellitovervågning af områder ved grønlands vest og østkyst samt ved færøerne

og adgang til luftrumsdata fra andre allierede nationer overvågningsmulighederne styrkes også ved øget tilstedeværelse af forsvarets skibe og fly derfor er antallet af dage hvor der i den arktiske region kan trækkes på et overvågningsfly næsten fordoblet fra hundrede og tyve dage til to hundrede og tyve dage og målet er at det tal øges til tre hundrede og fem og tres dage over de kommende år i perioder har vi også en fregat i området ligesom vi vil ansætte flere folk til de inspektionsskibe som blandt andet hævder dansk suverænitet og gennemfører redningsoperationer til søs derudover er vi i gang med at opbygge en kapacitet til overvågning af ubådsaktivitet og i september

indgik vi en aftale med grønland om forsvarets fortsatte brug af kangerlussuaq lufthavn det gjorde vi fordi forsvarets fly altid skal stå til rådighed og det skaber vejrforholdene i lufthavnen de bedste forudsætninger for ud over de mange ting som allerede er i gang har regeringen lagt op til at anvende

en en milliard kroner til at styrke forsvarets kapaciteter i arktis og nordatlanten endnu mere det er gjort i fuld forståelse med grønland og færøerne som statsministeren var inde på ser vi tegn på nye stormagtsdynamikker i regionen det fremgår også af den seneste risikovurdering fra forsvarets efterretningstjeneste og vi ser øget militæropbygning som kan føre til

øget spændingsniveau i regionen sammen med grønlænderne har vi et ønske om fortsat lavspænding

det lys vi øger vores tilstedeværelse og øger vores overvågning det skal de en milliard kroner gå til der er endnu ikke taget stilling til hvilke konkrete kapaciteter der vil blive investeret i det vil vi drøfte i forsvarsforligskredsen med inddragelse af

med vores nære allierede herunder usa men det vil være inden for blandt andet luftrumsovervågning satellitovervågning overvågning af ubådsaktivitet og styrkede kommunikationslinjer

at de danske ministre som har følsomme ting de skal behandle er sikkerhedsgodkendt det samme er ikke tilfældet

min opfattelse for for grønlandske og færøske

vores år to tusind og nitten snart

virker det underligt at vi stadig har sådan nogle

gamle forestillinger om at unge grønlændere og unge færinger ikke skal aftjene deres værnepligt jeg synes vi skal

forsvar hvis vi skal have det inden for rigsfællesskabet

dels indførelse af værnepligt jeg skal sige

er godt tilfreds med nogle af de tal der har været for forsvarets dag

på grønland specielt hvor mange har meldt sig men jeg kan huske

værnepligtstid var langt flere både fra grønland og

med værnepligten kan tilbyde grønlandske unge en rigtig god uddannelse samtidig med at vi

bestemt at det er et spor der er værd

vi ser ganske rigtigt at at efter vi har udvidet

til til flere steder i grønland

i grønland for det tror jeg ville give et endnu større antal jeg har også gjort mig overvejelser om cyberværnepligt

som jeg tror også kunne få stor udbredelse

kan man komme lidt nærmere ind på hvornår resten af forsvarsforligskredsen bliver inddraget i det her arbejde

under tidligere regeringer nemlig at man selvfølgelig sørger for at inddrage forsvarsforligskredsen

der vil komme til at ske i fremtiden så hvornår kan forsvarsforligskredsen begynde at blive inddraget omkring de her halvanden milliard som man allerede er ude at sælge

sådan med et møde og heller ikke med to møder men at processen bliver sat i gang

i det nye år og at forligskredsen selvfølgelig både er med i det indledende

det væsentlige er at vi får investeret i de rigtige kapaciteter

formål og at vi selvfølgelig gør det i god dialog

grønland og færøerne men jo også med

og derfor er det selvfølgelig vigtigt at vi gør det

i i dialog med blandt andet

så ville de fleste grine ad os

jo det der er tilfældet altså grønland fylder fra oslo og ned til sahara ørkenen fra nord til syd

når der er en ny radar og når der er bombefly i kangerlussuaq permanent så er man jo et bombemål

og derfor har grønlænderne fået nogen indflydelse på de beslutninger det er den ene ting og den anden ting er ville det ikke være fornuftigere at bruge forsvarets

meget enig i betragtningen der handler om

overvågningskapaciteter har jo i høj grad

forsvundne på søen så kan man bruge dem til

lufttrafikken er det ret væsentligt at have et bedre både overvågnings og kommunikationsoverblik

hovedparten af de her initiativer der er lagt på bordet

den globale opvarmning betyder jo også mere skibstrafik både civil og militær det bliver mindre farligt

i de grønlandske farvande hvilken tænkning har man

er jo fordi opgaverne bliver flere ikke mindst i arktis hvor vi allerede har øget vores tilstedeværelse markant over de seneste år det er sket

skiftende regeringer så vi kommer til at skulle rekruttere

synes det er så væsentligt at vi får

også det er væsentligt at rekrutteringsindsatsen

større inddragelse og det er rigtig rigtig positivt

også gerne rose det her initiativ som ia jo også har bakket op om netop det at der kommer flere værnepligtige fra grønland

min datter har jo også selv aftjent værnepligt og jeg kender flere

at aftjene værnepligten så det er jo enormt positivt det store spørgsmål i forhold til til arktis og og

er jo er vi i stand til at holde arktis fredeligt og man kan sige

der bliver afsat er med til at sikre at vi styrker overvågningen men er det tilstrækkeligt

nødt til at samarbejde med vores allierede jeg nævnte samarbejdet med med canada usa og island om udveksling af oplysninger

et meget godt billede på hvad vi bliver nødt til

frem og kigger langt ind i fremtiden men en væsentlig del af løsningen er jo også samarbejde med med dem vi stoler på og har tillid til og som

regler for korte bemærkninger det er først ordføreren for forespørgerne

dansk folkeparti værsgo

for en stigende dansk eksport til denne by men når usa opretter et konsulat i nuuk sker det angiveligt med det formål at gøde

for en stigende grønlandsk eksport til usa

ja faktisk har jeg aldrig

ovenikøbet forstå at amerikanerne har besluttet at åbne kontoret med det formål at hjælpe

jo pænt af usa jeg må dog sige at hvis nogen helt uopfordret tilbyder at

vil vi nok modtage tilbuddet med en vis reservation og i øvrigt

må det jo være fordi usa mener at grønland har brug for hjælp

et godt spørgsmål har grønland brug

købe den pænt store ø med indbo isbjørne rensdyr sæler slædehunde

og tænker med gru tilbage på en helt anden tidsalder hvor også vi danskere sådan bare uden videre handlede med mennesker men den tid vil vi aldrig have igen den amerikanske interesse for at overtage grønland er ikke ny skiftende usa ambassadører har gjort klar til den dag hvor grønland erklærer sig selvstændigt således at usa præcis samtidig kunne rykke ind på øen i årevis faktisk siden selvstyrelovens vedtagelse har grønlandske politikere færdedes hjemmevant i washington på invitation

og det gør de stadig væk sådan set vil jeg ikke bebrejde usa i denne sag for set med deres

det de gør jo egentlig bare rettidig omhu mine bebrejdelser er derimod rettet dels mod de grønlandske politikere som i disse år spiller et uklædeligt dobbeltspil dels

danske politikere som af ren berøringsangst og frygt for at fremstå koloniherreagtige har ladet forholdet til danmark drive omkring for vejr og

aldrig at stille krav aldrig at sige nej aldrig at rejse kritik aldrig at deltage og aldrig at spørge hvad kan grønland så gøre for rigsfællesskabet hvad kan grønland så gøre for nato det var en af siumuts ideologer lars emil johansen

at den dag hvor grønland blev selvstændigt ville man omgående indgå en aftale med usa om beskyttelse og overvågning af grønlands territorium jeg svarede ham

ingen tvivl om at usa med det samme ville sige ja til

egentlig godt kunne lide ved lars emil johansen var at han aldrig et øjeblik forsøgte at skjule sine hensigter i modsætning til nogle nogle grønlandske politikere

vi i folketinget og i regeringen på alle måder arbejder

imødekomme ethvert grønlandske forlangende og at vi igen og igen søger at styrke rigsfællesskabet

synes ligeglade jeg synes det er dobbeltspil og jeg synes det skal stoppes

vælge side så vi alle kan komme videre er grønlands fremtid med danmark eller med usa sluttelig skal jeg oplyse at vi i dansk folkeparti i forhold til forslag til vedtagelse har valgt at tilslutte os det brede

i folketinget det der er vores formål med den her

sagde i min begrundelse netop at styrke rigsfællesskabet

udenrigsministerens tilkendegivelse omkring

arbejder sammen om en eller anden fælles

specielt i den periode

jeg synes det er lidt svært at tage debatten ud fra det

nogle særlige partier eller nogle særlige personer

som dansk folkeparti tænker på

et landsstyremedlem der hedder vitus qujaukitsoq

at han end ikke ønsker at fortælle hvor han rejser hen i embeds medfør hvem han holder møder med og hvad emnet er

hans afvisning af at fortælle hvad hans drøftelser

rejsernes formål har jeg kunnet få oplyst jeg ved heller ikke om man har spurgt om det

går

fremføre deres politik i den samme debat nu kommer jeg som ordfører oven på en række af ministrene vi er rigtig

vi ser det meget gerne mellem danmark grønland og færøerne men vi ser også gerne et tættere samarbejde mellem usa og rigsfællesskabet samarbejdet skal være baseret på tillid og gensidig respekt og ligeværdighed som statsministeren sagde det har vi også skrevet i vores forståelsespapir da regeringen blev dannet det tætte og tillidsbaserede samarbejde som vores ministre

står i spidsen for er rigtig godt udenrigsministeren fortalte at han har været i usa sammen med ministeren for

udenrigsanliggender ane lone bagger fra grønland og det synes jeg

statsminister og andre ministre går også foran og jeg synes det er en rigtig retning og jeg synes det er godt for vores rigsfællesskab at vi kan deltage i møder sammen selvfølgelig skal det også være sådan at danske ministre kan holde møder alene som der også kommer til at stå i vedtagelsesteksten

er danmark og usa nærmeste allierede i de sikkerhedspolitiske anliggender vi byder derfor også en stigende amerikansk interesse velkommen i grønland

usa skal understøttes af en bæredygtig økonomisk udvikling det skal

at det bliver gensidigt det skal være gensidigt mellem usa og danmark og gensidigt mellem usa og grønland derfor skal vi også sikre en konstruktiv dialog når vi så skal lave en ny servicekontrakt for thulebasen det er vigtigt for os at

amerikanske engagement skal give positivt afkast for grønland og amerikanernes tilstedeværelse skal bidrage til det

alle ministrene sige så der er en øget

vi skal øge vores overvågning og

suverænitetshåndhævelse det er sådan at forsvarsministeren har fortalt om hvordan de en

her har vi også et meget centralt organ

arktisk råd og selv om det sikkerhedspolitiske

bidrager det til samarbejdet i forhold til lavspændingsmålsætningen så alt i

vi skal styrke samarbejdet jeg var glad for at herre søren espersen sagde at

den her debat er kommet fordi man gerne vil styrke kongeriget og det synes jeg

rigtig rigtig fint sagt så tak for at vi får lov til at diskutere det her

mellem rigsfællesskabets danmark grønland og færøerne

op jeg er rigtig glad for den meget brede

venstre konservative folkeparti dansk folkeparti nye borgerlige

liberal alliance og alle fire nordatlantiske partier ia siumut javnaðar flokkurin

som jo regulerer hvordan vi skal arbejde sammen i arktis siger at vi skal arbejde for lavspænding det bliver også nævnt her men i i samme tale bliver der af flere også af ministrene sagt at vi skal bruge en

milliard kr blandt andet til at kampflyene kan være permanent i grønland

amerikanerne skal ind og have en vis indflydelse og mulighed for at bruge de nye lufthavne dernede

jeg bare spørge er der ikke en modsætning mellem at snakke om at bruge mere militær kraft i grønland og så snakke om lavspænding hvordan skal vi kunne signalere til andre at vi

en milliard kr synes jeg da er helt almindeligt

at når der er øget interesse i forhold til til det sikkerhedspolitiske

er det ikke en god idé at det først og fremmest er grønlænderne man man snakker med om

der sker når man hen over hovedet på grønlænderne beslutter ting og sager for eksempel de tredive baser der var deroppe uden at grønlænderne nogen sinde havde indflydelse på dem

er helt sikker på at det kan være mange forskellige ting men det

nødvendigvis kampfly der er i det her

have sagt at der er behov for at styrke forsvarets opgaveløsning i arktis og nordatlanten for at sikre stabilitet sikkerhed og tryghed i regionen

være til stede i arktis og styrke suverænitetshåndhævelsen

ingen ønsker jo oprustning men det er vigtigt at vide hvad der foregår

sagt men jeg mente faktisk at forsvarsministeren havde holdt

og ikke mindst også rigtig interessant

på det udenrigspolitiske område hvor vi diskuterer mere og mere

arktiske og de arktiske forhold

grønland da vi så faldt ned igen og fandt ud af at det ikke var et af hans forsøg på

faktisk reelt mente det så opdagede vi jo også nok noget af det som jeg i

kommet en erkendelse af at vi er totalt i front i forhold til det geopolitiske magtspil der foregår mellem rusland og kina på den ene side

der er vi fra venstres side fuldstændig enige i at vi skal gøre alt hvad vi kan for at sikre både at rigsfællesskabet styrkes og at der er et tæt bånd mellem alle tre lande men samtidig også at vi ikke er naive

vi bliver også nødsaget til at erkende at vi er kommet i en situation hvor kongeriget er blevet rigtig interessant i forhold til ikke mindst nogle lande som for eksempel rusland og kina derfor er jeg rigtig glad for at

også allerede nu har kunnet tale om den her screeningsordning

fra venstres side er helt højaktuel

vi mener det er vigtigt og når vi taler om kritisk infrastruktur i kongeriget havne lufthavne telenet

er det altså vigtigt at vi får de sikkerhedsmæssige vurderinger før vi bare siger ja til forskellige investeringer derudover

rigtig højaktuelt at vi også får sikret forsvaret af hele kongeriget jeg har været inde på det tidligere

af ministrene var inde på det nemlig at vi reelt ikke har det overblik for især østgrønland og andre steder som vi egentlig burde have og selv om man jo nogle gange kan blive sådan lidt pikeret måske over usas ambassadør i danmark og hendes udtalelser så har ambassadøren jo ret

i hvert fald noget som vi fra venstres side klart

skal bruges

er det også sådan at vi bliver

nødsaget til at finde ud af hvordan vi agerer i en verden hvor for

land som usa men forventeligt også lande lande som rusland og kina vil engagere sig i skal vi kalde det

appellere voldsomt til at alle tre regeringer men også de tre parlamenter får et tættere og tættere samarbejde end det vi måske har haft indtil videre

aktuelt punkt på dagsordenen på alle nævnsmøder fremover der

om det arktiske det kunne være en idé det kunne også være at man simpelt hen laver nogle

grønland og færøerne det kunne være mange forskellige ting men fra venstres side

velkommen at vi også fra folketingets side fokuserer mere og mere på at sikre at hele kongeriget agerer

vi også samtidig ikke er for naive og derfor også sikrer det nødvendige forsvar

at når det handler om det udenrigspolitiske og det sikkerhedspolitiske så er det stadig væk danmark som agerer på vegne af hele kongeriget

mere op i det udenrigspolitiske nævn det forudsætter selvfølgelig også at de

intet om os uden os er et princip som vi arbejder med

et emne som hjemme i grønland er en udfordring

er at naalakkersuisut godt nok får oplysninger fra den danske regering men ikke vælger at dele dem med inatsisartut og vores udenrigs og sikkerhedspolitiske udvalg

kollega til kollega så jeg synes

og det vil jeg da i hvert fald tage op i nævnet og måske også i andre udvalg udenrigsudvalget og lignende at

mandater som er i den blå valggruppe nemlig herre edmund

også selv om vi nogle gange kommer til forskellige konklusioner og den her debat er utrolig vigtig

på ordførertalerne i dag

tektoniske plader i geopolitikken

verdensordenssystem som begynder at dukke frem her hvor

vokser i både økonomisk og militær styrke sætter sig nu også

og dermed også den reaktion der kommer fra verdens altoverskyggende supermagt usa og vores position som lilleputstat

vægt det er jo et utrolig

spørgsmål hvordan vi lægger os i den nye udvikling

den måde at ingen af de store stater hverken usa

kan tåle at en af de andre får sådan det ultimative overherredømme i det her område og det er måske chancen for

som os at vi så kan balancere selv om vi selvfølgelig har allierede og ikkeallierede og vores egne interesser at

når vi snakker om de rene forsvarspolitiske initiativer og vores forhold til usa hvad det angår og når vi snakker om den økonomiske politik og den overordnede politiske tilgang til til området hvad angår det forsvarspolitiske tror jeg

et øget behov for større overvågning for det som amerikanerne kalder for situational awareness altså at kunne holde øje med hvad der sker i vores områder og jeg tror det er en selvstændig pointe at danmark og norge kommer til at skulle spille en vigtig rolle

jeg tror også det er vigtigt at det er danmark og

det er med til at holde lavspænding i området alle anerkender at danmark og norge har en legitim berettigelse både civilt og militært

øget overvågning og den her dobbelteffekt af at få

som rusland står på

at vi også kan stå på og det er en nuance at det er danmark og norge og ikke nato som institution

udbygger det og det håber jeg derfor også at

jeg hører amerikanerne hvad angår

interesseret i alle investeringer fra alle gode samarbejdspartnere herunder amerikanerne men sådan set også kineserne russerne

med mine briller jo må være at skabe en transparent investeringskultur hvor der er

for alle at gøre sig gældende men hvor den kritiske infrastruktur ligger på staten det vil sige kongerigets hænder men hvor alt andet til gengæld

økonomi som er reguleret af almindelige multilaterale regler det har vi en interesse i

bringe europa mere på banen

ene om at føre når man kigger på de store magter i verden og hvor europa som verdens største handelspolitiske magt har en ret stor

for som ryglæn til den udvikling vi oplever

også grønland og færøerne har brug for det ryglæn sammen med danmark derfor vil det være min stærke opfordring til regeringen når man arbejder med den arktiske strategi at den tænker europa ind også i det store globale geopolitiske perspektiv som jeg startede med at nævne

afgørende for hele rigsfællesskabet at europa bliver en af de poler der står selvstændigt når den nye multipolare verdensorden engang er

for nylig fik vi nogle oplysninger om at man fra kinesisk side også ønsker at lave et konsulat

i grønland særlig med det pres der har været fra amerikansk side for

tvivl om at der også er en handelskrig på spil mellem usa og kina

på tidligere og som jeg håber at folketinget vil

mere opmærksom på fremadrettet nemlig

om et konsulat det ville måske ikke komme fuldstændig bag på mig men

den måde at den måde kineserne griber det an på

bruge økonomien som handleinstrument og det gør de jo mange steder i verden og på fuldt lovlig vis det man selvfølgelig skal være utrolig opmærksom på i den sammenhæng er at hvor nogle investeringer uden tvivl er til gavn og glæde for de samfund der bliver investeret i så har vi også set rundtomkring i verden at der var nogle investeringer som blev til mindre gavn og glæde fordi der var nogle indbyggede klausuler i de investeringer som gjorde at det var svært efterfølgende at opretholde en fuldstændig kontrol

det der var blevet investeret i så man skal tænke sig om men kina er et land man ikke kommer uden om i fremtiden det

det er da de er meget velkomne til at tilbyde kulturudveksling

sådan kærlig og selvopofrende når interessen kommer fra et land

der er grund til at vi bevarer vores sunde skepsis at tro på at det kun er det varme hjerte der banker i usa passer sådan set meget godt ind i årstiden og kan vel nærmest sammenlignes med at tro på julemanden og nisseværkstedet der producerer gaver til alverdens børn for øvrigt i grønland

stormagtsrivaliseringen

igen vigtigheden af stærke alliancer især for små lande som grønland færøerne og danmark og rigsfællesskabet er og skal være allieret med nato landene

det amerikanske konsulat i nuuk er jo helt fint men jeg synes at usa på andre

opfører sig som en bisonbøffel i en glasbutik

når en nær allieret tydeligvis puster til en eventuel uenighed i rigsfællesskabet det hører ingen steder hjemme at usa leder efter sprækker hvor de kan banke kiler ind mellem delene i vores rigsfællesskab

provokationerne kommer fra trump men jo også fra hans aflægger her i landet der er jo ingen tvivl om ambassadør carla sands kvalifikationer 1 at have mange penge 2 at bruge rigtig mange af de her mange penge til at styrke trumps valgkamp 3 altid i både indhold og stil at være trump i forklædning 4 i den grad at leve trumps handelsgen

når ambassadøren forsøger sig som mægler i militært isenkram

i den forbindelse jo selvfølgelig ønsker at sælge endnu mere til danmark som hun i øvrigt synes jeg

udiplomatisk kritiserer for ikke at bruge nok på militæret jeg synes ambassadøren skulle holde fingrene væk fra konkret dansk politik herunder indkøb at carla sands mener at suverænitetshåndhævelsen over østgrønland kan klares med nogle overflyvninger afslører jo at der stort set ingen huller er i uvidenheden om grønland

jeg synes det er en god idé at forligspartierne omkring forsvaret som sf jo ikke er en del af inden for budgettet vil styrke danmarks fysiske tilstedeværelse

også opruste på miljøet og det kan vi gøre ved både at bidrage internationalt og ved selv at øge overvågningen af klimaforandringerne og deres konsekvenser

igennem et nyt havforskningsskib da det nuværende dana der er otte og tredive år gammelt står for at skulle hugges op om nogle få år det nytter ikke noget at danmark kommer i en situation hvor vi står uden et skib der kan bruges i isfyldt farvand så vi på den måde bliver ude af stand til at bidrage til forskningen i nordatlanten sf går da i den grad ind for at

i arktis men jo altså især opruste i tidens

og der roser man sig

at være dem der er bannerførere for selvstændighedsbevægelser altså man vil gerne bære til for selvstændighed

både grønland og færøerne og det kan jeg ikke få til at

det at der i danmark er folk der taler for selvstændighed er da det der ansporer den præsident trump som

ikke har mange varme tanker om til netop at gøre de her tilnærmelse så hvis nu socialistisk folkeparti ville tale rigsfællesskabet op på sin hjemmeside i stedet for at tale selvstændighedstrangen op

forskellen her i forhold til herre morten messerschmidt er at jeg ikke ser rigsfællesskabet som en statisk størrelse rigsfællesskabet er ikke på en bestemt måde til evighed

er i bevægelse og det vi kigger efter

det som vi nogle gange kalder rigsfællesskabet version to hvor vi

selvstændige lande inden for et rigsfællesskab hvor man har valgt hinanden til

kasse man er nede i men en som man bygger til og laver om på derfor synes jeg jo at hvis grønlænderne har et ønske om selvstændighed

det vores opgave at hjælpe med til det

har den opgave at gøre grønlænderne og færingerne det klart hvor værdifuldt rigsfællesskabet er for os alle sammen det gør man jo ikke

at tale eller anden illusion om et potentielt fremtidigt selvstændighedsprojekt op det gør man ved at betone alt det historiske økonomiske sociale og kulturelle vi har tilfælles og tale det

skyld også præsident trump har til gode

med at vi

hjælpe folk på på vej hen ad den sti hvor man ser en øget selvstændighed

mennesker fra sig men i øvrigt vil

side at tilskynde til selvstændighed gerne spørge om om ikke

den amerikanske flåde der rykker ind

medansvar for det ved hele tiden at hjælpe til med selvstændighed i stedet for at finde

virkelig af hele mit hjerte at grønlænderne og færingerne

vi alle sammen her skal blive dygtigere til at indrette rigsfællesskabet på en måde så det virker tiltrækkende så man kan se sig selv i det så man kan se sig selv både som folk og som nation men i et samarbejde et tæt samarbejde med to andre nationer

gå ind og tage stilling på en helt bestemt måde jeg tror på at vi kan få et meget mere selvstændigt grønland og færøerne færøerne samtidig med at man er i tæt samarbejde med danmark

jeg jo netop de mennesker i grønland som sf arbejder sammen med

man kan være det i forskellige grader det ved jeg ikke men man er i hvert fald selvstændig er et selvstændigt land med en selvstændig regering en selvstændig veldefineret grænse der er jo ikke noget rigsfællesskab hvis grønland erklærer sig som et selvstændigt land så er det forbi med rigsfællesskabet så er det forbi med alle de ting der binder os sammen og det vil ske ret hurtigt vi hørte også den tidligere statsminister

grønland vedtager en folkeafstemning om selvstændighed

en ulykke for den grønlandske befolkning der har rigelige problemer at slås med at og når vi nu taler om usa vil

at grønland er et mere socialt ulige samfund end det amerikanske så der er i den grad massive sociale og økonomiske problemer i grønland så

vælge en ren selvstændighedsvej jeg tror også det

en ulykke for danmark jeg tror faktisk at løsningen ligger i at vi får en opgradering af rigsfællesskabet hvor man ser

ret omfattende krige op gennem historien og lige nu

står kampen så økonomisk og militært mellem usa og kina og en lille smule rusland der ikke har vænnet sig til at være lillebror og langtfra er hverken økonomisk eller militær stormagt kina forsker og investerer i

de bedste isbrydere og de flytter deres militær derop usa er bagud og kigger efter steder som de kan købe for at få mere plads i arktis

ikke vant til at arbejde særlig meget i det område derfor skal vi hele tiden tænke på

sker et skifte i kampen om verdensherredømmet at det så under alle omstændigheder sker uden

at det sker på den måde at vi lader internationale

og at vi både handler og

mener vi lavspænding så mener vi ikke ja vi snakker godt nok om lavspænding men vi sender nogle flere fly derop og vi opgraderer militært det gør usa i øvrigt

også i pituffik uden at spørge nogen som helst om lov til det

vi har en aftale med usa om

forhandle ting når der sker systemskifte på pituffik i øvrigt kunne de jo så også begynde med at rydde op efter deres gamle baser hvis endelig de havde en kærlighed til grønland eller for eksempel sikre at pituffikbasen også kom grønlænderne til gavn

jo hvordan de kynisk selv overtog serviceaftalerne og transporten

op til basen og

vi gennemfører lavspænding

og så er spiralen i gang det andet princip

det her skal ske under hensyntagen

de mennesker der bor i arktis og der er det næsten sådan at nogle gange

også amerikanske politikere så kunne man næsten tro at af hensyn til danmark og af hensyn til især usa at politikken skal føres

at parterne gennem internationalt samarbejde og dialog opnår en fredelig økonomisk og

at og så komme videre derfra ellers kan det godt ske at vi får nogle alvorlige problemer så har vi jo

har den opfattelse at klimaforandringerne kommer til at diktere udenrigs og sikkerhedspolitikken der vil opstå en masse nye situationer og der vil blive behov for nye alliancer på tværs af de gamle alliancer

derfor fatter jeg ikke at der i den udtalelse som flertallet har har lavet ikke står ét ord om klimaforandringerne som i den grad vil komme til at forandre tingene i arktis og også i grønland usa vil ikke som herre karsten hønge sagde komme til grønland for at hjælpe grønland de kommer kun til grønland fordi de har strategiske interesser og det billigste og letteste ville nok være at købe øen men det gik ikke så nu prøver de at købe grønlænderne det håber jeg heller ikke går og derfor er

at vi hjælper grønlænderne der

komme til det og står sammen om at det

et ligeværdigt samarbejde på ilulissaterklæringens grundlag

jeg vil sige at jo mere grønlænderne

danmark slæber militært grej derop jo større risiko er der for at grønland bliver bombemål og derfor er det hamrende vigtigt at det

der bestemmer hvor meget militært isenkram der skal være på øen

det bygger på retten til selvstændighed hvis grønland og færøerne ønsker det retten til hjemtagning af opgaver

og på samarbejde også om udenrigs og sikkerhedspolitik

hønge nævnte synes jeg er en rigtig god idé jeg synes det er mærkeligt at man ikke kan sejle skib bare fordi det russisk men så kunne vi jo hvis ikke danmark har råd til det selv

havforskningsskib

altid sagt at vi skulle samarbejde så kunne vi måske spare noget i perioder kunne

løsning af problemet med amerikanerne om serviceaftalen der er uløste problemer også for den nye regering som

til enhedslisten hvad er enhedslistens svar til den voldsomme opbygning af militær styrke som rusland laver i det arktiske er det bare at vi vifter med en aftale

til rusland og siger hey vi skal have lavspænding

bare skal sige nå jamen det skal nok gå alligevel eller hvad

langt man er nødt til at anerkende at der er nogle eksistentielle problemer på vej på den her klode som kommer til at definere det det

flytter nogle af deres våben op til arktis

ikke noget nyt det har de gjort så længe jeg har været voksen og de har været aktive i arktis for det har været et meget centralt område de har måske verdens bedste isbrydere de har verdens dårligste

der er kun ét svar på det alle nedrustninger er

med forhandlinger så se da at komme i gang med at få en dialog med russerne om at fjerne de våben

venstres ordfører at man starter med atomvåbnene

i hvert fald balancerede nedrustningen og gjorde

vi oplever altså en putin som er lidt ligeglad med enhedslistens

gamle halvfjerds tankegang om at hvis vi bare danser rundt om et træ

noget her og nu som er så alvorligt

at man kan sige nok så meget om at klimaet kommer til at spille en rolle i forhold til at sejllinjer og lignende

alle andre må underordne sig dem alle forhandlinger uanset om

taler om har bygget på at man satte sig ned og forhandlede det er mange år siden at man sidst har forhandlet nedrustning

nogle gamle aftaler som stadig væk gælder nogle af dem prøver både russerne og amerikanerne at

herre christian juhl nogen sinde rejst kritik af grønland af grønlands politikere af grønlandske parlamentarikere hvornår har herre christian juhl nogen sinde stillet krav

en anbefaling selvkritik er rigtig rigtig godt at lære af kritik af grønlænderne

børnene har det i grønland det har jeg diskuteret de sidste fire år hvor jeg har haft chance for at besøge grønland og hvor jeg har talt med

herværende grønlandske politikere og i den grad sagt at det her ikke går

det var en af grundene til at vi også bakkede op og pressede på for at få de aftaler som

styrke indsatsen over for udsatte børn det er ét konkret eksempel og det synes jeg skal nævnes først for det er

jeg spørger om jeg spørger om hvornår herre christian juhl og hvornår enhedslisten har stillet krav til grønland om et eller andet man skulle gøre for at støtte rigsfællesskabet

af at grønland ikke synes specielt interesseret i at styrke rigsfællesskabet hvornår har den kritik været fremført bortset fra

og det har ikke været en selvfølge heller ikke da

derfor vil jeg sige at det er ét område et andet område er selvfølgelig også hvorfor i alverden forlanger i ikke at amerikanerne tager mere hensyn til jer når de får lov til at være der hvorfor kræver i ikke en husleje for pituffik og

ikke højtråbende som herre søren espersen men stille og roligt i de samtaler der

koordination mellem de tre lande i rigsfællesskabet samarbejdet i rigsfællesskabet er baseret på tillid og gensidig respekt samarbejdet om arktis skal baseres på principperne i ilulissaterklæringen fra to tusind og otte hvor parterne gennem internationalt samarbejde og dialog opnår en fredelig økonomisk og bæredygtig udvikling til gavn for befolkningen i arktis og på basis af erklæringens princip om om militær lavspænding

en central prioritet i kongerigets klima udenrigs sikkerheds og forsvarspolitik regeringen vil sammen med naalakkersuisut arbejde for at samarbejdet med usa kommer grønland og det grønlandske folk til gode

folketinget finder at der er behov for at styrke de af forsvarets opgaveløsninger i arktis og nordatlanten der kan styrke

de vigtigste udenrigspolitiske områder danmarks står over for i de kommende år udviklingen i grønland og arktis er gået fra at være noget som usa ikke var så optaget af noget de holdt øje med til noget de er blevet meget

interessen er meget meget voksende ikke kun fra usas side men også fra andre stormagter kina og rusland det betyder at vi i danmark nu må lægge endnu større vægt på arktis i vores udenrigspolitik i

er vigtigt at fastholde

området som et lavspændingsområde

når man nu om dage er i usas hovedstad washington dc og kommer ind på

jeg har ladet mig fortælle af en amerikansk ven der følger udviklingen at et af de mest googlede ord i usa efter at præsidenten tilbød at købe grønland

med til at sætte grønland endnu mere på

det har stor betydning for hvordan danmark skal prioritere vores ressourcer både diplomatisk udenrigspolitisk men også forsvarsmæssigt i de kommende år jeg synes at

ikke nok om hvad der sker i luften over grønland under havet på havet og har ikke midler til at gøre noget

området ud over den strategiske interesse ser usa også ud til at være interesserede i de ressourcer der gemmer sig under grønlands is

hvert fald noget som den amerikanske udenrigsminister påpegede da han

der er en masse ressourcer under isen som har interesse amerikanerne er også klar over at de er

og derfor presser amerikanerne på for at der skal bygges lufthavne med danskerne og ikke med kineserne der er bekymring der går på kinesernes evne til lån investeringer og forsikringssamarbejder nogle hævder at usa forsøger at drive en kile ind mellem danmark og grønland for at få mere indflydelse i arktis gennem forhandlinger med grønland alene

glad for at udenrigsministeren afviste det i sin tale og jeg tvivler også selv

når man taler med amerikanske iagttagere

at amerikanerne er klar over at konstruktionen med rigsfællesskabet i høj grad også tjener amerikanske interesser jeg frygter ikke amerikanernes større engagement vi har faktisk tidligere efterlyst større engagement fra usas side i arktis det engagement ser vi nu og det

grønlands fordel men det positive ved de senere måneders debat om grønland og arktis

at det er blevet tydeligere hvorfor vi har brug for rigsfællesskabet

for vi er hver for sig små aktører men når vi handler sammen

styrke vi konservative tilslutter os

som bakkes op af flere partier her i folketinget

og man kan enten blive på det meget konkrete

spadestik dybere i diskussionen om

taler om sikkerheds forsvars og udenrigspolitik i forbindelse med rigsfællesskabet at vi faktisk tør tage diskussionen om rigsfællesskabet

alt for tit kun forholder os til den historiske del af hvorfor vi er sammen i et rigsfællesskab

hvordan man i dag kunne udvikle et moderne rigsfællesskab som byggede langt mere på den tid vi lever i nu og ikke kun på historiske

som jeg ville ønske at vi brugte langt mere tid på at gøre både regeringerne imellem

et aktivt tilvalg af et fællesskab

indgå i flere fællesskaber det gør danmark jo

samme måde skal de to andre lande i rigsfællesskabet selvfølgelig også kunne være i de sammenhænge som de ser som en god ting for dem så jeg kan ikke se noget odiøst eller forfærdeligt i at grønlandske politikere

jeg mener man skal huske på at usa stort set aldrig har globalt udsyn når de går ind i noget som helst men kun tænker

endda præsidentens slogan for tiden

og det synes jeg man skal være opmærksom på men igen

jo op til de grønlandske parlamentarikere

egentlig kommer videre med at se på hvordan vi

der står øverst på dagsordenen i i vores tid tidligere spurgte herre søren espersen

enhedslistens ordfører om man aldrig kritiserede grønlandske politikere der har jeg da lyst til

jeg tror en del grønlandske politikere vil nikke til det når jeg siger at

rejst det som en stor kritik at man ikke har valgt at tiltræde den endnu

nu lykkedes det mig ikke at få svar fra herre karsten hønge da jeg spurgte om det men er det ikke også

danske flåde sejler hjem så bliver det usas flåde der kommer til at patruljere omkring grønlands kyster

indgå i et moderne rigsfællesskab hvor vi kigger hinanden i øjnene tre selvstændige lande og siger hvad er det vi har ud af at arbejde sammen

til kystbevogtning og de overvågningsopgaver der skal være så så jeg taler ikke for at der er nogen der overhovedet skal sejle noget sted hen jeg taler om at vi udvikler

faktisk meget konkret lever i i dag og ikke kun

vi kan ikke patruljere omkring et selvstændigt land som ikke er danmark så vi er nødt til at sige

den støtte som alternativets folk giver til selvstændighedstanken at der altså er en pris der skal betales

us navy vil sejle postsejlads mellem kommunerne som det sker i grønland i øjeblikket og fragte grønlandske politikere fra det ene sted til det andet

om dialog mellem danmark grønland og færøerne og hvis grønlænderne ønsker selvstændighed så skal vi da finde ud af hvordan

et tæt samarbejde men det er jo ikke op til os os

bestemme jeg synes det handler om hvordan vi mødes med hinanden

nogle opgaver der skal løses og hvordan vi gerne vil gøre det i fællesskab

men vi skal videreudvikle det moderne

er enige i kritikken i forhold til parisaftalen vi så gerne at grønland gik forrest vi er både ground zero

for rigsfællesskabet i forhold til klimaforandringerne så det er der slet ikke nogen tvivl om vi så gerne at der var det grønne rigsfællesskab som en del af en klimahandlingsplan her til foråret det

så kan man sige at grønland jo både er en del af arktis og en del af norden og jeg er helt enig i det her med at kunne indgå i flere forskellige fællesskaber rent kulturelt rent sprogligt er

mere en del af arktis men vi er også en del af norden og deler også nogle værdier med norden

rigtig positivt at man kan være i flere forskellige fællesskaber

vil bare give en klar opbakning til

rigsfællesskabet og stor stor opbakning til at vi netop også får tænkt vores fællesskab ind i de klimahandlingsplaner

jeg mener at det er meget meget vigtigt at vi agerer når vi snakker klima både nationalt og selvfølgelig i de fællesskaber vi er i som jo er norden det er rigsfællesskabet og det er eu selvfølgelig skal vi agere der så det håber jeg i den grad også

sagde at de grønlandske politikere måtte tale med og lave aftaler med de

nordqvist anerkender at hele kongeriget er medlem af nato og at grundloven ret klart siger at det udenrigs og sikkerhedspolitiske

at grønlandske politikere har ret til at tale med dem de vil så så det er egentlig ud fra hvordan jeg

ser tingene rykke og ikke i forhold til hvordan

går ud fra at herre rasmus nordqvist deler frygten for at nogle af de lande skal komme ind strategisk militært i forhold til at kunne være en trussel mod hele kongeriget

det handler om det er blandt andet derfor at vi heldigvis også i vores brede vedtagelsestekst

den her screeningsordning med sådan at vi kan være sikre på er der altså ikke kommer til at ske noget som vil true vores sikkerhed jeg går ud fra at ordføreren har samme frygt som vi andre har

alt hvad vi ellers har aftalt med hinanden men det gælder jo altså også usas ønske om at være mere til stede militært vi ser en oprustning lige nu som jeg mener er meget meget uheldig

samarbejde mellem danmark og grønland

få arbejdet for nedrustning få arbejdet for styrket diplomati for det er det

lette fløj der hedder at vi taler selvstændighed op men på den anden side

bud på hvad det så er for en politik der skal føres fra vores kongeriges side eller fra et eventuelt

at vi skal søge dialog og nedrustning men kunne herre nordqvist måske så komme ned på den planet vi andre befinder os på og forklare hvordan vi skal nå den nedrustning

om at arbejde igennem de internationale organisationer der er så det er i den grad noget der foregår på den her planet hvor

i alle de organisationer

jeg kan forstå er dem der skal facilitere den fredelige og broderlige fremtid som herre nordqvist ser for sig hvordan i alverden

vil han sikre at grønland får de muligheder for at varetage egne interesser altså bare de muligheder sammenholdt med hvad de har i dag som en del af vores

jeg taler ikke om om jeg ønsker selvstændighed jeg taler om at jeg ønsker at det er op til grønlænderne at bestemme hvordan de ønsker det og bagefter ønsker jeg at vi har en samtale sammen i det fællesskab vi har som er rigsfællesskabet om

vi ser et moderne rigsfællesskab hvordan

jeg kan sagtens forestille mig en anden form for rigsfællesskab i fremtiden også om det skulle være at et eller flere af de to nordatlantiske lande mente at de skulle være selvstændige hvordan ser alternativet på et rigsfællesskab

tre selvstændige lande hvis det blev

vi kan også kalde det noget andet hvis det er det der er behov for men selvfølgelig kan det bestå af både to og tre selvstændige lande det handler om samarbejde det handler om at finde ud af

er vi mødes og løser opgaver

der er jo blevet sagt mange tankevækkende ting om grønland og usa

jo også grebet af en vis forfængelighed når man sidder og hører på alle de her ting så vil man gerne sige noget der ikke er blevet sagt før og jeg tror faktisk jeg har fundet på noget

et af de emner vi ikke rigtig har drøftet endnu

realpolitik det synes jeg er en skam

arktiske område er jo et af de områder i verden der i højeste grad bliver styret af realpolitik

det var herre martin lidegaard der sporede mig ind på ideen da han sagde at hverken usa rusland eller kina kan tolerere at de to andre får overherredømmt eller at én part får overherredømmet og det er jo simpelt hen det der styrer udviklingen i regionen mere end noget andet

derfor synes jeg det er lidt ærgerligt at vi har en debat i folketinget om usa grønland og

der nævner og jeg ved godt

er ikke at bande

den amerikanske ambassadør i nitten syv og halvtreds det er jo

vigtige at forstå når man skal forstå forholdet mellem usa

der bliver det jo etableret at forholdet mellem danmark grønland og usa bliver ligesom

står sådan benovede og kigger på veteranbilerne der kører rundt

kan jo heldigvis ikke ske noget fordi rattet

det er det der bliver etableret ved den lejlighed

det grønlandsk amerikanske forhold der bliver etableret dér det er jo højdepunktet i

realpolitik som er svært at overgå jeg tror at vi altid skal huske at det uanset hvordan vi analyserer eller

er realpolitikken der kommer til at sejre

ønsker en styrket rolle for grønland inden for rigsfællesskabet i den nærmeste fremtid vi arbejder løbende for et friere og et mere selvbestemmende grønland mange grønlandske politikere vælger at bruge halvfems procent af tiden på at snakke om selvstændighed for grønland og ti procent

snakke om velfærd og dagligdagen for befolkningen i grønland inuit ataqatigiit vælger det modsatte vi ønsker at bruge halvfems procent af tiden på at diskutere velfærd og en styrket økonomi for borgerne i grønland for derved at skabe et godt og et stærkt grundlag for fremtiden der er nok at tage fat

vi ser en kommende velfærdskrise i vores land

og en utilstrækkelig social indsats paradoksalt nok

har grønlands økonomi nærmest aldrig været bedre end den har nu på grund af de gode internationale priser på fisk

en allieret og usa viser en stigende interesse vi ved også at den danske udenrigspolitik er styret af hvad amerikanerne gerne vil og fra grønlandsk side

vi sådan set ret glade for at der er kommet noget mere interesse for grønland det er også vigtigt at den interesse bliver omsat til noget meget konkret og noget realpolitisk som kan være med til at sikre en endnu bedre velfærd i grønland også når interessen kommer fra dansk side men også andre steder fra vi er dog ikke naive i grønland

det er vigtigt at huske på også her i folketinget at vi har et ansvar i forhold til at sikre

derfor følger vi også fra grønlands side meget tæt den interesse som der er fra amerikansk side og vi forholder os kritisk

her i salen vil jeg gerne minde om at grønland har ret til at føre udenrigspolitik på hjemtagne områder og også opnå og indgå internationale aftaler om for eksempel fiskeri det er også vores indtryk at der faktisk er en god og en tæt dialog mellem naalakkersuisut og regeringen der hvor der kan være behov for at koordinere

derfor er vi også nødt til sige i den her debat tiden er ikke inde til at begrænse grønlands udenrigspolitiske rolle tværtimod

er der et stort flertal i grønland der mener at vi ønsker friere rammer og en konstant udvikling af rigsfællesskabet og af selvstyret for at sikre et meningsfuldt rigsfællesskab

det mener vi også der er nødt til at være både på den korte bane men også på den lange bane for at sikre grønland den frihed

vi skal huske på at et ligeværdigt partnerskab forudsætter ligeværdige partnere og det må være det der er målet også internt i rigsfællesskabet mange tak

håbet drømmen og visionen om et mere selvstændigt grønland men ser det ikke afkoblet fra rigsfællesskabet det

hun peger jo også meget rigtigt på at fred er en forudsætning

i grønland som trænger sig på i øjeblikket både inden for for børneområdet men jo også

selv har peget på samtidig man i og for sig

af

de bagvedliggende faktorer

sige velfærdsudfordringer vi ser i det grønlandske samfund i dag

firs million kroner til udsatte børn og unge i grønland og det

i den sammenhæng i samme åndedrag faktisk

ikke være en sovepude at danmark afsætter penge til et område som faktisk er hjemtaget så selvfølgelig skal naalakkersuisut tage et ansvar og hvis vi skal sikre

i storkommunen og naalakkersuisut

tager et ansvar og ikke hele tiden forventer at det er danmark der skal tage et større ansvar der er få områder hvor jeg synes man er nødt til at diskutere

firs million kroner nok er lykken gjort med det får vi

seksuelle overgreb der sker på mange af vores børn i grønland det tror jeg ikke nødvendigvis men det er en rigtig god start og der er man så nødt til

i forhold til at danmark skal være med til at bidrage til noget velfærd

nu synes jeg at herre søren espersens

gerne gentage et spørgsmål hvordan ser ordføreren på den kæmpe kæmpe ulighed der er i grønland

ikke engang få fat i vores partiformand eller i

være en del af et rigsfællesskab fordi der er nogle velfærdsværdier som man deler og man er blandt

der mener jeg virkelig at der er noget godt at hente for for grønland jeg tror rigtig meget på at uddannelse kan være en løftestang uanset hvilken familie man er født ind i

at alle skal have mulighed for selv at vælge

og vi har inspireret hinanden sådan at vi faktisk har mindsket uligheden og løftet velfærden

i hvert fald i den tid jeg har levet men det er ikke lykkedes at løfte den for alvor sammen med grønland og derfor må vi jo

at finde de redskaber som mangler i grønland for at de velfærdsmæssigt og lighedsmæssigt kommer på niveau med resten

hvis vi får knækket kurven på socialområdet vil vi også kunne se

at det går ned ad fordi man måske har det svært socialt ikke får en uddannelse og ikke kommer i arbejde

bør have en langt større opmærksomhed end

set også fået konstateret i grønlandsudvalget fylder meget mindre

det er sådan og det fremgår sådan set også af min tale

der var flere grønlændere der havde lyst til at bo i grønland frem for at vi har en større og større gruppe grønlændere som vælger at bosætte sig i danmark fordi de ikke får den velfærd som de gerne vil have hjemme

får sig en uddannelse i grønland det er noget der bekymrer os rigtig rigtig meget så det er

man er faktisk også nødt til at handle og sikre

vil jeg sige at grunden til at de firs million kroner ligger der og de tyve million kroner ligger der fra grønland er på grund af et pres

naalakkersuisut jeg har selv peget på firs million kroner fra danmark og tyve million kroner fra grønland og de ligger der nu det er jeg bare rigtig rigtig glad for

kuupik kleist var meget optaget af at bloktilskuddet skulle ligge fast så det ikke kunne stige

de firs millioner der er givet strider et eller andet sted imod selvstyrelovens

jeg synes man skulle man skulle overveje at ændre det

med den danske finansminister hvorfor grønlænderne udbad sig det har jeg aldrig nogen sinde forstået men det er årsagen til at velfærden i grønland er væsensforskellig

og i forhold til at sikre at når grønlands økonomi rent faktisk bliver bedre

som jeg synes borgerne skal kunne mærke ude i dagligdagen men der går det desværre den forkerte vej og det betyder at der er folk der flytter fra grønland

og jeg synes sådan set der er en opgave i et sikre en bedre regeringsførelse i forhold til at sikre at folk har lyst til at blive i vores land og føle at det er det gode land som

ikke midlerne til det det er fint at der er nogle år hvor det går godt for fiskeriet

beslutningen var forkert dengang og

det er trist at være i et rigsfællesskab hvor der er egne af rigsfællesskabet der ikke har det samme velfærdsniveau som vi kender

men men det er altså årsagen

kigger på den selvstyrelov i forbindelse med at gøre bloktilskuddet fleksibelt som det er i forhold til færøerne der

jeg tror det er vigtigt at man også ser kritisk på hvad

for nogle tiltag vi laver når vi kun har fokus på senfølger og ikke på den tidlige indsats vil vi altid halte efter når sagsbehandlere sidder med firs til

vi altid halte efter så der er også noget strukturelt og der er også noget internt i grønland som grønland selv er nødt til at tage ansvar

og det handler ikke kun om penge det handler også om varme hænder det handler også om gode hoved

jo ikke velfærden der holder rigsfællesskabet sammen rigsfællesskabet sammen rigsfællesskabet

hvor norge sverige og danmark

det der skaber et sjæleligt føleligt fællesskab som gør at man kan gå hånd i hånd

og dårlige tider det er jo ikke velfærden det vil

grønland og danmark sammen er et historisk

en fortælling vi gerne vil skabe hernede men der er nogle familier hvor man

kun har boet i grønland og hvor man ikke nødvendigvis har været

deres sag og repræsentere deres stemme i folketinget i forhold til at man fra dansk side også forstår at vi er nødt til at videreudvikle

at forstå hinanden for at kunne sikre at vi kan have det her meningsfulde rigsfællesskab det er ikke kun historie der er også en nutid hvor der er et stærkt ønske om at man skal være selvstændig på sigt men det er ikke i den nærmeste fremtid

der er flere forskellige stemmer kan man sige i grønland som vi jo prøver at repræsentere

repræsentanter men i forhold til netop det med familierne kan ordføreren så ikke bekræfte at det trods alt er undtagelsen at grønlandske familier ikke er flettet ind i danske lige så vel som at de fleste danske familier jo har grønlandske familiemedlemmer og selvfølgelig kan man også finde sjællændere der aldrig har været i jylland og omvendt osv men det ændrer ikke på at den historiske virkelighed

forstår at grønland er komplekst og jeg plejer at sige at selv om vi er verdens største ø består vi jo sådan set af mange forskellige øsamfund

vi ikke nødvendigvis har den her helt tætte

ikke nødvendigvis og der er også en historie hvor der

jeg mener det er vigtigt at man så kigger på nogle helt konkrete nedslag frem for at det bliver en negativ relation mellem grønland og danmark at man så peger på de konkrete ting og løser dem frem for at have en generelt dårlig

vi blev inspireret af australien hvor man har sådan et foreign investment review board og hvor der sidder forskellige aktører uafhængigt i grønland som kan tage stilling til hvilke justeringer der skal foretages i grønland med henblik på at der også er

hensyn det var noget som naalakkersuisut dengang

giver rigtig god mening at man også hjemme i grønland tager stilling til det her

det ikke kun bliver et rigsfællesskabsværktøj som der kommer til at være men at naalakkersuisut også kommer mere på banen i forhold til at sikre at det her er noget

i stedet for at vi bare sidder og afventer at andre skal gøre

ærgerligt også når man skal sikre en god tone i rigsfællesskabet er at naalakkersuisut faktisk får oplysninger om hvad der foregår udenrigspolitisk men ikke er i stand til at give dem videre til inatsisartut og det er jo sådan at det vi kalder

er blevet inddraget i en lang række sager det synes jeg bare er enormt ærgerligt fordi

maskineriet når det er at man ikke sikrer at

fordi sidst jeg læste grundloven var grønland nævnt jeg tror seks gange og jeg kunne forstå på

redegørelse at grønland overhovedet ikke var nævnt i den forbindelse kunne fru høegh dam måske reflektere lidt over hvordan hun så kan stå på folketingets talerstol hvis grønland ikke er nævnt i den grundlov der konstituerer folketinget og så

måske bare afslutningsvis bede fru høegh dam

sin glubende interesse for dansk forfatningsret redegøre for hvordan grundlovens § en skal forstås ifald grønland ikke

tidligere jeg skal bare forstå det sådan at når fru

dam efterspørger ordet rigsfællesskab er det ren semantik altså det forhold at grundlovens § en siger

så er fru høegh dam bekendt med at det indbefatter grønland og at alle på grønland derfor har de samme privilegier og forpligtelser som danskere

vi vil ikke sige om vi er med danmark eller vi er med usa vi er bare grønland sådan et eller andet lignende blev der sagt det er jo ikke virkelighedens verden virkelighedens verden er at når den danske flåde sejler hjem

bliver det den amerikanske flåde der sejler ind

fra gammel tid at ethvert land har en hær enten ens egen eller en andens

sådan er det usa vil ikke lade det her landområde stå tomt det tror jeg står klart nu så sådan

man nødt til at forholde sig til er man med danmark eller er man med usa det er en bemærkning i øvrigt hedder det også en kort bemærkning man behøver

ikke vil lade det kæmpe landområde ligge brak man vil være der

så i øvrigt når man så henviser til nato

en del af natos forsvar jeg hører ikke tyskere bede amerikanerne om penge samtidig med at de har baser de bliver nærmest rædselsslagne når amerikanerne gerne vil trække sig væk fra baserne men

er militært og så hvad har grønland gjort

om usas engagement i grønland

først slå fast fra regeringens side at

arbejdet med de arktiske udfordringer der er som en kæmpe høj prioritet

styrke vores samarbejde i rigsfællesskabet netop om de arktiske udfordringer der er vi kan så også se at arktispolitik fylder mere i verden som sådan usa kina og andre

i arktisk råd der er en stor interesse for det arktiske spørgsmål

rusland nordvestpassagen hvor der er større militær oprustning primært defensive kapaciteter men nogle af dem kan også bruges offensivt det skal

vi ser større økonomisk aktivitet

imødegå sammen i rigsfællesskabet det er vigtigt vi står i en verden som

står sammen som små nationer grønland færøerne og danmark

en del af og den verden vi ser ind i hvor der er større stormagtskonkurrence og hvor de tektoniske blokke flytter sig som også herre martin

et nulsumsspil det det gælder om nu er også

mest muligt ud af det fællesskab vi har herunder også

for grønland afspejler sig i

de har trukket sig ud af parisaftalen

det som er helt fundamentalt er at det sikkerhedsfællesskab

mellem kongeriget og usa er helt afgørende for den sikkerhed vi har haft i rigtig mange år vi har lige fejret halvfjerds året for nato alliancen

godt gå ind i mange enkeltelementer jeg tror at jeg ordførernes gode debat

vi som sagt har prioriteret fra dag et i regeringen fordi

eventuel udskydelse af statsbesøg og andre ting køb af grønland

diskussioner det er noget der er vigtigt for os fordi vi ser ind i den fremtid vi gør og kommer til at styrke samarbejdet ikke bare i ord altså samarbejdet bygger på ligeværdighed på respekt

helt konkret og det er noget som vi vil se

måske tager hinanden lidt for givet og har gjort det i mange år

for givet så er vi allerede begyndt at miste det som vi har

er glad for den store opbakning der er til vedtagelsen

glad for at debatten blev rejst vi har en unik chance for

hvor vi styrker rigsfællesskabet styrke det fællesskab vi har respekten for hinanden og gør det på

spørgsmål som jeg også prøvede at stille statsministeren

hvornår vi kommer i gang med en

form for forhandling en eller anden form for udspil et eller andet i

for de tre dele af rigsfællesskabet det vil vi arbejde benhårdt på der er

vi ønsker at få det arbejde afsluttet

den klogeste måde til gavn for for alle altså for danmark og grønland og færøerne så det er

påtænker regeringen at inddrage resten af folketinget

konkret forslag frem den her turbo som regeringen nu åbenbart har aktiveret må jo betyde at man dermed også

i tæt samarbejde med både færøerne og grønland og det tror

så jeg glæder mig igen over at vi har et fælles syn på

en ordning som fungerer

der er blevet sagt der er måske nogle der bliver fornærmet

tusind tak for en fantastisk spændende debat det

ministre fra de tre lande kan mødes meget

undgå misforståelser på også gerne på det parlamentariske plan jeg kunne godt forestille mig at man havde en slags parlamentarisk

hvor parlamentarikere kunne kunne mødes

i forhold til en definition

helt med på hvad det hedder er ikke så afgørende synes jeg

edmund joensen som jeg tror har forladt salen

ingen af os er interesseret i at man styrer i sådan

på færøerne eller hvad man

man får en masse ud af bare at tale sammen

få af os herinde som virkelig kender grønlandske og færøske politikere sådan personligt kun de ganske få som er

det vil være vigtigt at man gør det jeg tror så også er nødt til at få

for grønlandsk commitment eller forpligtelse

diskussion jeg havde med fru høegh dam

rigsfællesskab og så er der altså andre der overtager taktstokken det er så vigtigt for mig at sige at selvstændighed har en konsekvens som kan være ganske forfærdelig jeg tror såmænd at samfundet nok ville fortsætte alligevel men militært og forsvarsmæssigt

lommen på usa og det er ikke på den samme

så lang tid som der har været

et særligt forhold til de mennesker der bor i grønland og

stort set det jeg vil sige det er korrekt som statsministeren siger

kongehuset og nogle få andre ting og ellers kan man kan man indrette

til tre og tredive ting der står tilbage

ikke har været rørt ved siden selvstyreloven blev vedtaget i to tusind og ni

genskaber rigsfællesskabet valgte vi rigtigt som jeg

i forbindelse med det fastfrosne bloktilskud

for for grønland og hvor færingerne nemlig har kunnet afpasse det med

lidt mere i bloktilskud end ved almindelig finansministeriel diskussion og forhandling som man altid også i forhold til grønland før selvstyreloven

at finde ud af hvordan vi kan gøre det her på en måde der vil styrke kongeriget det tror jeg i hvert fald de fleste

binde grønland eller færøerne på hænder og fødder og sige i

jeg tænker også at en konklusion på den her debat

jeg vil gerne støtte forslaget fra dansk folkeparti i forhold til at man mødes parlamenterne parlamenterne imellem det kunne godt være i den arktiske delegation det kunne også godt være en del

det må være et ønske om at være i et meningsfuldt rigsfællesskab som giver mening for alle tre parter

udtrykket som vil sætte sig imod det

at stemme ja men jeg ville nok gøre det alligevel men det er

dårligt udgangspunkt for et ægteskab hvis den

jeg synes man har lov til at forlange at nu er vi altså her

kæmpe for det her ægteskab lige så længe vi vil og så vil

noget som vi godt kan se os selv i men men det her med at committe sig for altid

i et nært kærligt samarbejde som har eksisteret i rigsfællesskabet igennem alle de her år

er nødt til at sige at selvstændighed koster

ønsker ikke at kriminelle børn af personer der erklærer sig danske eller bliver naturaliserede erhverver dansk statsborgerskab sammen med forælderen det

jeg gerne vil spørge ind til for hvis det er kriminelle børn man ønsker at ramme skal de så ikke have begået noget strafbart og har børn der endnu ikke er født

at vi siger at vi begynder

befinder sig i et bestemt område men det er jo alligevel temmelig vidtgående

at vi fratager børn rettigheder med baggrund i forældrenes handlinger normalt tager vi barnets perspektiv og forsvarer barnets rettigheder og i og med at det er et barn der potentielt ville blive dansk statsborger har den danske stat jo også en særlig forpligtigelse

den rettighed er en rettighed vi fratager dem med det

ikke helt der blev svaret på det er jo et nybrud at børn bliver straffet med ikke at få et dansk statsborgerskab på grund af deres forældres handlinger det er det der bliver spurgt til

er danske børn som ikke kan blive danske statsborgere det er jo det forslaget går ud på og det er jeg glad for at ordføreren medgiver er et nybrud jeg synes jo så det er et forkert nybrud

siger at børn der fødes i is kontrollerede områder af jihadister og hvem

er ikke automatisk skal få dansk statsborgerskab

men hvorfor kommer det ikke til at omfatte

jo ikke sammenhæng i ordførerens argumentation og det synes jeg er lidt ærgerligt

dansk statsborgerskab eller også får man det ikke efter min mening og hvis der er en eller anden

konvention der siger at det det skal de forresten have alligevel så må man jo gøre noget ved den i stedet for bare at rette ind

medføre en række ændringer frem for alt på

lægger lovforslaget op til

kan børn der er født i en krigszone

forældrene ulovligt er indrejst for eksempel for at kæmpe for islamisk stat ikke længere per automatik få dansk statsborgerskab efter deres forældre medmindre og det er ret vigtigt børnene dermed bliver gjort statsløse

man rejser ned for at slås for terrorbanden is og så vælger at stifte en familie dernede så er det ikke en dansk familie man stifter

ganske overbevist om at det her forslag i sig selv vil have en ret kraftig afskrækkende effekt på folk der kunne få den helt vanvittige idé at rejse ned og tilslutte sig kalifatet og terroristerne der kæmper

stillet til forældre som ønsker dansk statsborgerskab bliver udvidet til at også omfatte deres

betyder det at hvor en sytten årig kriminel i dag vil kunne opnå dansk statsborgerskab sammen med sin mor eller sin far

vi vil fremadrettet stille de samme krav om at overholde loven til ham som vi gør til hans forældre det synes vi i venstre er helt fair for det danske statsborgerskab er en helt særlig gave som man kan få af det danske folk hvis man opfylder en række krav og et af de krav er at man skal holde sig på den rette side af loven for det tredje sikrer lovforslaget at vores internationale forpligtelser bliver overholdt det sker ved at de danske myndigheder forpligter sig på at foretage en proportionalitetsvurdering i relation til eu retten når der opstår sager om fortabelse eller fratagelse af statsborgerskab

er vi tilhængere af et regelbaseret internationalt samfund og derfor må vi jo nødvendigvis også lægge os op ad regeringens vurdering af hvornår vi er inden for skiven i forhold til de internationale regelsæt vi har forpligtet os til at følge så det her element

lidt mere nødtvungent kan vi også støtte op om endelig for

vil lovforslaget begrænse muligheden for at fremmedkrigere kan få hjælp fra danske repræsentationer i udlandet

lyde hårdt og brutalt men når man dykker ned i det egentlige lovforslag

virker den her del lidt som en tynd kop te for det regeringen foreslår er at det faktum at man har kæmpet som fremmedkriger fremover skal indarbejdes som et af flere elementer når det skal vurderes om de danske myndigheder skal yde konsulær bistand og vel at mærke kun inden for udenrigsministeriets ressort

når det drejer sig om ting som udstedelse af pas og udlændingesager skal der ikke tages højde for om

er fremmedkriger for de ting ligger ikke inden for udenrigsministeriets ressort

jeg konstaterer i hvert fald bare at det ikke helt harmonerer med det billede af lovforslaget som regeringen ellers prøvede at male op i offentligheden ikke desto mindre

kan venstre også støtte denne del når vi nu støtter alle delene af lovforslaget

erklære at vi også kan støtte lovforslaget

nogle der har vendt danmark ryggen og derfor skal man fratage

statsborgerskab derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge ordføreren

om ordføreren mener at at nyfødte børn eller endnu ikke fødte børn har vendt danmark

det her lovforslag lægger op til regler om

at ens barn per automatik medmindre barnet bliver statsløs

vide sig sikker på at blive dansk statsborger

det ret væsentligt i den her debat at få få fakta på plads så den der påstand

gennem sine forældre med det her

det er jo per definition en fratagelse

en fratagelse af en rettighed men det jeg egentlig spurgte om og det som jeg godt kunne tænke mig at få ordførerens holdning til er om nyfødte børn eller endnu ikke fødte børn har vendt danmark

det er altså ikke en pseudodiskussion det spørgeren påstod før var at

at vi ændrer det regelsæt så man fremadrettet ikke kan rejse ned til en krigszone og tilslutte sig islamisk stat og så være sikker på at ens barn får dansk statsborgerskab medmindre det

det er en rettighed de mister det mest korrekte er nok at sige at det er en rettighed

forstå at venstre ikke synes at det her lovforslag

enig i at det alligevel er temmelig usædvanligt at vi her taler om en gruppe af borgere som som jo i sagens natur er mistænkt for en handling nu sagde ordføreren at det var fremmedkrigere

med at konstatere at de er mistænkt at fremmedkrigere normalt går vi ind og giver konsulær bistand til borgere som også er mistænkt for alvorlige forbrydelser det kan være

ikke temmelig vidtgående at vi her siger at her er en gruppe af borgere som er mistænkt for noget

det er forkert at det er sådan derfor så jeg sådan set den del af min tale mere som

til dem der nu måtte sidde med en anden opfattelse af regeringens lovforslag for jeg må da sige at jeg personligt blev overrasket da jeg prøvede at sammenligne det regeringen sagde i offentligheden med det der stod i lovforslaget i

er andre der havde det på samme måde som mig og derfor ville jeg bare gøre opmærksom på den diskrepans der var i den sammenhæng så spørger spørgeren om det er et

jeg vil da gerne give spørgeren ret i at det er vidtgående men jeg mener også det er nødvendigt i den kamp der jo lige nu er i forhold til

om der er andre typer af forbrydelser hvor ordføreren tænker det kunne være

at sige at der skal der heller ikke ydes konsulær bistand

nu vi gør det i forhold til mistænkte fremmedkrigere

andre grupper af mistænkte danske statsborgere

ikke givet det nogen tanker før nu

svare herre peder hvelplund på på et andet tidspunkt for

noget svar på det

l tre og firs vi mener det er fornuftigt

børn der fødes i områder hvor terrororganisationer er part i en væbnet konflikt ikke automatisk bliver danske statsborgere børnenes forældre har svigtet danmark ved at

rejse ind i et område hvor man ikke må rejse ind og de bør dermed ikke kunne videregive et dansk statsborgerskab til deres børn for hvordan skal børnene få et forhold til danmark når de for eksempel er født og opvokset i et

denne del af lovforslaget skærpet således at barnet under ingen omstændigheder opnår dansk statsborgerskab heller ikke selv om det bliver statsløst

stiller derfor ændringsforslag om dette under udvalgsarbejdet

fornuftigt det drejer sig om at såkaldte bipersoner det vil sige børn af folk der søger statsborgerskab skal opfylde de samme krav angående straffeattest og kriminalitet som øvrige personer der

søger statsborgerskab så den del af loven kan vi også støtte når det kommer til den tredje del der drejer sig om følgerne af den såkaldte tjebbesdom ved eu domstolen og deraf følgende ændring i

må vi have flere oplysninger før vi kan afgøre

hvordan vi stiller os umiddelbart lyder det

mystisk at unionsborgerskab skal tages med i betragtning når man ønsker at fradømme nogen deres statsborgerskab

være med at give dem et fordi de er vokset op uden for danmark vi vil under udvalgsbehandlingen spørge ind til hvad et unionsborgerskab kan betyde for danskere eftersom danmark har forbehold for

vil kunne berøre og er der egentlig tale om en lempelse der vil gøre det lettere for nogle at få eller fastholde det det danske statsborgerskab

vi ønsker jo ikke under nogen omstændigheder at eu domstolen skal blande sig i hvem der får statsborgerskab i danmark så der er en lang række ting som vi skal have afklaret under udvalgsarbejdet før vi kan tage endelig stilling til denne del

at give konsulær bistand til

kan vi også støtte så der er altså tre af

vi synes ser fine ud og

der et vi må sparke til hjørne indtil vi har flere oplysninger og så vil vi

under udvalgsarbejdet stille et ændringsforslag til første del af lovforslaget

at rejse ind i et område som man ikke må rejse ind i og hvor

at barnet ved sin fødsel skal overtage

det er jo noget vi vedtager i dag måske eller når det her kommer til

det er aldrig børnenes skyld det er de voksnes skyld

godhavnsdrengene for et par måneder siden og jeg er enig det samme synspunkt bør også gælde uskyldige

forældre i konfliktområder hvor terrorister hærger for det er aldrig børnenes skyld det er de voksnes skyld det er de voksne der udfører uhyrlighederne børn er nemlig uden skyld i deres forældres handlinger i deres forældres uhyrligheder og derfor er det bekymrende

det her lovforslag nu vil gå

grundlæggende rettigheder

kæmpe islamisters sag for at begå uhyrligheder i et andet land uhyrligheder der angriber og anfægter de demokratiske demokratiske værdier vi lever efter uhyrligheder

til hensigt at knække vores værdisæt

af børns helt grundlæggende

vende børnene ryggen

kriminelt at have kriminelle forældre derfor skal

identitet ikke noget

deres forældre

i kampen hvad har vi så at kæmpe for

at hive dem hjem hjem til danmark og danske værdier

og mørke ideologier

og udvikle sig til nye is krigere

danmarks interesse at tage passet fra nye danske børn og lade dem udvikle sig til fremmedkrigere som vil gøre danmark eller demokratiske værdier

mod ondskaben

taget stilling til noget som helst

sætte deres lid til hvis de voksne

der er uhyrligt men jo det er en fratagelse af en rettighed hvis man ikke længere har den samme

kriminelle forældre på lige fod med at

sætte en stopper for det så på den måde

har meldt sig ind i en terrororganisation der har

et barn som vokser op i et miljø hvor der ingen danske værdier

og hvor den familie man vokser op hos ikke anser sig selv som dansk hvad er det så overhovedet der bidrager

enhedslisten kan støtte et af dem men er indædt modstander af de tre øvrige jeg skal derfor starte med at opfordre ministeren til at dele lovforslaget

som forbedrer retssikkerheden for borgere der står til at miste

danske statsborgerskab og pårørende til disse borgere skilles ud som et selvstændigt lovforslag som enhedslisten gerne støtter så kommer jeg til de tre elementer som enhedslisten er imod børn der fødes i områder hvor der

og opholdsforbud skal fremover ikke automatisk have dansk statsborgerskab forslaget går altså ud på at fratage

med baggrund i forældrenes gerninger en tanke der burde være en retsstat fremmed og der kan vel og mærke være tale om gerninger som forældrene end ikke er dømt for vi noterer os

er det trods alt blevet præciseret at børn ikke må fødes statsløse som følge af lovændringen men tilbage står en lang række meget kritiske for ikke at sige fordømmende høringssvar blandt andet fra institut for menneskerettigheder som direkte opfordrer til at lovforslaget ikke fremsættes

der handler om afskæring af retten til konsulær bistand

i lovforslaget kaldes fremmedkrigere men som jo mere rettelig burde kaldes fremmedkrigermistænkte er dybt problematisk vi har hidtil hyldet princippet om at

indtil det modsatte er bevist dette udmærkede princip er vi skridt for skridt ved at afskaffe et markant skridt blev taget da et flertal i folketinget

at frakende fremmedkrigermistænkte

danske statsborgerskab administrativt et nyt skridt bliver taget i

grund til at antage at en dansk statsborger er fremmedkriger før en ambassade eller et konsulat kan afvise at yde konsulær bistand grund til at antage det må siges at være et meget lavt sat mistankekrav giv dog de fremmedkrigermistænkte samme bistand som den danske udenrigstjeneste giver til danskere der er mistænkt for narkosmugling seksuelt misbrug af børn eller drab

at de fremmedkrigermistænkte har vendt danmark og danske værdier ryggen det samme har da en dansker der rejser til udlandet for at smugle kokain eller voldtage

en dansk værdi at smugle kokain og voldtage børn ikke desto mindre skal den dansker der anklages for den slags forbrydelser fortsat

konsulær hjælp mens den fremmedkrigermistænkte fremover skal afskæres

det sidste element er spørgsmålet om at stille vandelskrav til børn af forældre der får statsborgerskab ved erklæring

enhedslisten fuldstændig på linje med red barnet der i høringssvaret påpeger at børn er under psykologisk udvikling og dermed adskiller sig fra voksne vi mener ikke at der skal stilles vandelskrav til børn som bipersoner i den foreliggende form kan enhedslisten ikke støtte lovforslaget vi beder derfor som minimum om at det bliver delt

så får et barn vil det efter gældende lov naturligt være sådan at så er det

barn også dansk statsborger den rettighed fra tager vi nu barnet med baggrund i forældrenes handlinger normalt

er vores retssyn i danmark jo sådan at vi altid beskytter barnet uanset hvilke tåbelige og uansvarlige handlinger forældrene måtte foretage sig

normalt være sådan at det barn som den danske stat har en form for ansvar over for

rettigheder også imod forældre der

jo det princip vi fraviger her ved at sige at den danske stat stat ikke længere anerkender at man har et ansvar i forhold til det barn et barn vi kunne have beskyttet et barn vi kunne have ydet bistand til i og med at det var dansk statsborger og vi derfor havde mulighed for

ansvar i og med at det er et barn med danske forældre og dermed et barn der naturligt ville have været dansk statsborger

varetage vores ansvar over for det barn frem for bare at sige

en anden stat som er i stand til at varetage barnets interesser

barn med danske forældre har den danske stat et ansvar for præcis det enkelte barns

at du må have lov til at bekæmpe den retsstat du

du har stadig væk muligheden for at blive stillet for en dommer du har stadig væk muligheden for at få en retfærdig rettergang du kan så også imødese en straf hvis du

er du underlagt den samme retssikkerhed som alle andre borgere

danske islamister og andre der vender danmark ryggen for at tage til et konfliktområde som for eksempel syrien

giver mening at børn der er født af forældre som ikke længere anser sig selv som danske og som bekriger danmark og måske endda arbejder for en terrororganisation i området automatisk bare bliver danske statsborgere er det fair vil nogle måske

og ikke længere anser sig selv som danske og har vendt vores danske værdier ryggen hvis vi tildeler dansk statsborgerskab til børn af folk der er rejst til for eksempel syrien for at kæmpe for islamisk stat ja så risikerer vi at tildele dansk statsborgerskab til børn

mig at citere min gode kollega inger støjberg fra venstre risikerer at ende som små tikkende bomber lovforslaget

her lægger også op til at de såkaldte fremmedkrigere fremmedkrigere ej heller kan forvente

modtage bistand fra vores udenrigstjeneste eller ambassader når nu de selv har vendt danmark ryggen jeg har selv engang tilbage i to tusind og fjorten

haft den meget tvivlsomme fornøjelse af at skulle uddele det man kalder et nødpas til en ung dansk mand med mellemøstlig baggrund der havde været inde og arbejde i syrien det er en af de ting jeg i dansk tjeneste har haft sværest ved

fordi det gjorde at han kunne rejse tilbage til danmark på et tidspunkt hvor der ikke var nogen straf for at have været inde i syrien folk der har fravalgt danmark eller har erklæret danmark for sin fjende skal ikke kunne forvente at få hjælp fra danmark derfor støtter det konservative folkeparti

har slået fast er partiets politik jeg skal bare lige være helt sikker betyder det også at ordføreren er fløjtende ligeglad med om børnene bliver statsløse

rydder lidt op i den nitten halvfems er retorik der stadig væk trives rundtomkring i folketinget

i løbet af lovbehandlingen har vi allerede fået fastslået at det ikke er en menneskeret eller en rettighed at være dansk statsborger og det er

et rigtig vigtigt princip at slå fast det er og det skal være en politisk beslutning det er hele ideen med grundlovens § fire og fyrre det er politik hvem der skal være danske statsborgere og det er et princip som vi holder fast i med

med det her lovforslag også fast i det princip at danmark er en del af et vidtforgrenet multilateralt samarbejde som vi har været en del af siden anden verdenskrig vi er et meget lille land og vi kan ikke klare os uden allierede alliancer

multilateralt samarbejde og helt konkret betyder det at vi med lovforslaget holder os inden for statsløsekonventionen og det er også positivt

så vil jeg godt vende tilbage til det her med den politiske beslutning i

at blive statsborger her bevæger vi os væk fra

igennem årtier har flyttet beslutninger fra det politiske over i andre

det er godt at vi holder op med det

i den nylige sag hvor politiet pågreb to og tyve personer der var mistænkt for at planlægge et islamistisk

terrorister som bliver pågrebet

en del af et netværk de er en del af det som helmut schmidt tilbage under den røde terror i nitten halvfjerdserne kaldte for sympatisørsumpen

udgangspunktet for en politisk beslutning i det her tilfælde må jo være sandsynligheden for at sådan

et is barn om jeg så må sige kommer tilbage til danmark og bliver en del af sympatisørsumpen det gør simpelt hen sympatisørsumpen større og det kan selvfølgelig ikke være meningen at sympatisørsumpen

en god mulighed for at

regulere eller få lidt mere styr på med lovforslaget her det her med at

en slags oprydning eller sund fornuft vi er glade for at

og at retsstaten er værd at kæmpe for det er to ting som ikke helt er i overensstemmelse

deres forældres handlinger de kan ikke blive pålagt sanktioner på baggrund af det deres forældre har gjort de

det burde være helt fundamentalt med det her lovforslag gør vi desværre op med det princip og siger at børn skal straffes og fratages rettigheder på baggrund af det deres forældre har gjort

til at have nogen sympati for de mennesker og der

vil afskaffe demokrati grundlæggende rettigheder og påføre andre mennesker lidelser og død

men det har bare ikke noget med deres børn at gøre

noget med deres børn at gøre

være sikre på

ville have mulighed for at blive danske selvfølgelig har de

alene det element synes jeg gør det utrolig svært at støtte det her lovforslag desværre er det jo ikke overraskende vi lever i tider hvor

diskuterer retsstaten på en måde så det bliver karakteriseret som

hvad det er der er galt med retsstaten jeg synes egentlig at det er dybt problematisk

det som tidligere udenrigsminister per stig møller har talt om hvor vores samfund

det ene ben i de

vi burde stå mere skulder ved skulder på retsstatens side og i denne her sag konkret ved børnenes side man må jo så også sige

nu vil man ikke gøre børnene statsløse siger man tak for det det er vel trods alt en lille indrømmelse i den rigtige retning

andre lande der finder på at lave samme slags lovgivning som danmark

egentlig hvis alle lande begynder at lave dansk lovgivning

alle frataget begge deres statsborgerskaber og så er de vel

ministeren svarer på det når han kommer på talerstolen om

imod alene af den grund så er der også spørgsmålet om

til de her mistænkte fremmedkrigere

er mulighed for at lave begrænsninger i det

lige præcis er dem hvad med andre det er der også andre ordførere

der er mistænkt for andre ubehagelige forbrydelser skal vi så også til at diskutere om de må få konsulær bistand og er det bare første del af

først vil jeg gerne starte med at sige tak for dagens debat om det her lovforslag jeg synes det er positivt at vi kan debattere også de her lidt svære spørgsmål med hinanden på en god

ordentlig måde vores holdning i regeringen er at de forældre som tager deres børn med ned til islamisk stat eller som har fået børn dernede har givet børnene den værst tænkelige start på livet og også af den grund bør vi gøre hvad vi kan for at forhindre og forebygge at folk rejser til de her områder børn der fødes i konfliktområderne vokser ikke op under forhold hvor det kan forventes at der bliver skabt en samhørighed med danmark og demokratiske

med lovforslaget lægges der derfor op til at børn der fødes i de områder hvor det er strafbart at indrejse eller opholde sig ikke automatisk får dansk statsborgerskab ved fødslen medmindre barnet bliver statsløs det vil forhåbentlig afholde danske statsborgere fra at rejse ind i områder med indrejse og opholdsforbud og stifte familie der lovændringen vil kun gælde for de børn som bliver født i områderne efter loven er trådt i kraft men altså ikke i de tilfælde hvor det vil medføre at de nyfødte børn bliver

regeringen foreslår derfor med lovforslaget at indføre et vandelskrav så barnet skal leve op til det samme vandelskrav som der stilles til den erklærende

det er måske værd at bemærke at vandelskravet naturligvis kun er relevant for unge over den kriminelle lavalder som altså for tiden er femten år det foreslås desuden med lovforslaget at reglerne om fortabelse og frakendelse af dansk statsborgerskab ændres og præciseres for at bringe loven i overensstemmelse med eu retten det skyldes at eu domstolen i marts i år har afsagt en dom vedrørende hollandske regler om fortabelse af statsborgerskab dommen førte til at ministeriet ved behandlingen af ansøgninger om bevis for bevarelse af dansk indfødsret på baggrund af dommen vil skulle inddrage en række yderligere momenter med henblik på at foretage en individuel prøvelse af virkningerne i forhold til eu retten af en fortabelse af dansk indfødsret og dermed unionsborgerskabet det samme gælder ved frakendelse af statsborgerskab ved dom

på baggrund af dommen vil skulle inddrages en række yderligere momenter udlændinge og integrationsministeriet foreslår derfor med lovforslaget en præcisering af reglerne i sager om frakendelse af dansk statsborgerskab som følge af svig hvor frakendelsen af dansk statsborgerskab samtidig medfører fortabelse af vedkommendes unionsborgerskab præciseres det at det skal indgå i vurderingen om frakendelsen af statsborgerskab på en uforholdsmæssig måde påvirker den normale udvikling af vedkommendes arbejds og familieliv i forhold til eu retten ministeriet eller domstolene vil således skulle foretage en vurdering af om fortabelsen af unionsborgerskabet er proportionalt med formålet med fortabelsen

deres indfødsret på baggrund af en konkret vurdering der skal således også i forhold til børnene foretages en konkret

af virkningerne her i forhold til eu retten herunder om følgerne af fortabelsen ikke er i barnets tarv endelig er der medtaget et forslag fra udenrigsministeren i lovforslaget de såkaldte fremmedkrigere som har kæmpet imod de danske værdier om demokrati og frihed er uønskede i danmark det har vi gentaget flere gange

jeg står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål der måtte opstå i forbindelse med behandlingen af lovforslaget

handlinger forældres gerninger der nu bliver skyld i at

dansk statsborgerskab som de kunne have fået efter de nuværende regler derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge om ministeren er enig i retspolitisk forenings høringssvar om at det ikke hidtil i dansk lovgivning siden atten ni og fyrre er set at det gammeltestamentlige princip om at fædrenes synd

et andet statsborgerskab end et dansk og det synes jeg er lige ud ad landevejen i betragtning af at det er nogle forældre som er taget ud af danmark ind i et andet land hvor det er ulovligt at opholde sig ulovligt at indrejse som har fået et barn

og som

er helt rimeligt at sige vi betragter ikke den familie du er i gang med at stifte for eksempel i kalifatet som en dansk familie

det barn jo have nogle rettigheder som tyrkisk statsborger det er klart at

rettigheder i danmark for eksempel

kunne fungere som et anker for familiesammenføring med forældrene det er også et af formålene med lovforslaget

undgå at nogle af de mennesker kommer til danmark et andet formål er forebyggelse at sige til folk lad være med at rejse ind i de her områder lad være med at tage derned lad være med at stifte familie hvis du rejser derned

du krydset en rød linje og så vil vi gøre hvad vi kan for

om et nybrud her hvor vi siger at børn mister en rettighed

forældrenes handlinger det er jo en anden tilgang end end vi

at have både i forhold til det som som retsstat men også i forhold til det menneskesyn vi normalt har om børns rettigheder nemlig at vi altid skal varetage

det svar som ministeren lige gav til herre kristian

hvis barnet har et dobbelt statsborgerskab så

er en anden stat som kan varetage barnets interesser hvad hvis nu den anden stat har samme tilgang som ministeren har

en mærkelig situation at sætte barnet i og burde danmark ikke netop sige at i og med at det er et barn der er født af forældre med et dansk statsborgerskab så har den danske

ud af vores samfund

at deltage i en krig på den anden side af fronten end der hvor vi står

ikke på demokratiets side så kæmper de for barbariet de kæmper imod os og vores allierede

folk der har mistet livet på baggrund af det så vælger de at stifte en familie og så er spørgsmålet er det en dansk familie de er i gang med at stifte hvis de har fået børn med en udlænding der er vores svar bare nej du har krydset en rød linje du har vendt danmark ryggen og alt hvad vi kan gøre for at forhindre at du kommer tilbage til danmark har vi tænkt

noget af det er forebyggelse det er at sige meget tydeligt til folk at

kan gå derned og lege hellig kriger

komme krybende tilbage med konsulær bistand og med hele den danske stat i ryggen

det som det her lovforslag og andre initiativer

der er dømt for at være fremmedkrigere vi taler alene om forældre som er rejst ind i et område som

det er alene et spørgsmål om at de befinder sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt det kan der være alle mulige mærkelige grunde til at de gør og de fleste af dem

nogle handlinger som forældrene begår der er jo ikke tale om at det nødvendigvis er fremmedkrigere

lovforslag gælder fremadrettet jeg glæder mig til at det er vedtaget for så kan vi råbe ud fra hustagene at hvis man vender det danske samfund ryggen demokratiet ryggen tilslutter sig den forbryderiske ideologi og kæmper mod alt hvad vi står for så skal man vide

så kan man ikke fortryde halvvejs og

komme krybende tilbage med de danske konsulater i ryggen det synes jeg er helt rimeligt og vi bliver nødt til at være lidt mere direkte over for de unge der flirter med de her tanker og et af initiativerne er at sige at hvis du tager derned og stifter en familie

rettigheder det er jo det der bliver sagt af ministeren fra talerstolen så meget for at ministeren skulle blive minister i en regering for børnene det var jo børnenes statsminister man hørte at den socialdemokratiske formand skulle blive når hun blev statsminister og nu skal børn så

det der er tale om og det er også det ministeren indrømmer fra talerstolen

i min tale under lovbehandlingen det er hvad nu hvis det andet land har samme regler som danmark træder reglen så i kraft om at man aldrig kan blive statsløs så hvis det andet land har statsborgerskab i har samme regel om at fratage statsborgerskabet på forhånd vil man så alligevel blive født som dansk statsborger eller hvordan

talerstol det står fuldstændig klart

med loven at forebygge og jeg tror på at det vil have en effekt jeg vil også bede herre simon

om at overveje om det i virkeligheden ikke er i børnenes interesse

lovforslag bliver vedtaget for at forhindre

taget tager af sted det var det ene

at gøre børn statsløse det har været vigtigt for regeringen og det fremgår tydeligt af lovforslaget

som med den eksisterende lovgivning for eksempel vil blive dansk tyrkisk statsborger og tyrkiet vedtager en lignende lovgivning så barnet kun er dansk statsborger

til gavn for børnene eller for danmark

i mellemøstens krigsområder og kommer til at rådne op i et ørkenlandskab fordi folketinget vedtager det her

jeg tror heller ikke det bliver til en fordel for danmark når de vokser op og bliver bitre på den danske stat

børn der bliver født som danske statsborgere har mulighed for

dokumenter så de kan indrejse i det danske samfund og agere som anker i en familiesammenføringssag

billigt for folk at vende ryggen til vores samfund ved rejse ind i de her områder og bekæmpe alt hvad vi står for vi kunnet høre herre marcus knuth

hen ikke blive ved med at kigge på det her forslag er et skridt i den rigtige retning og lagt sammen

det her islamisk stat område ikke automatisk skal

at man vil forhindre at de skal virke som et anker som vil kunne trække deres forældre

så er mit spørgsmål de børn som har mulighed for at få et andet statsborgerskab vil kunne virke som et anker

til danmark men hvad med de børn som risikerer at blive født statsløse vil de ikke ikke på samme måde kunne fungere som et anker der kan trække deres eventuelle jihadistfamilier til

konsekvenser at folk bliver født med danske statsborgerskaber i de her områder derfor er det jo en svær

vi kan faktisk godt inden for rammerne af konventionerne vedtage noget lovgivning som gør de her børn statsløse

det er et skridt i den forkerte retning at der vil blive født

hellige skrifter men ministeren må jo bare indrømme

skaber man nogle ankre som kan få de jihadister

nemlig det danske og så vil det barn

mulighed for at få udleveret dokumenter og kunne rejse ind i det danske samfund så vi kommer ikke uden om

er en enorm udfordring for det danske samfund at folk har boet dernede nogle gange i flere år og har mulighed for enten selv at rejse ind i danmark eller

er indkaldt af partierne venstre dansk folkeparti og det konservative folkeparti når vi har indkaldt til forespørgslen her

da det blev klart at regeringen kun ville videreføre tre af demenshandlingsplanens i alt tre og tyve initiativer det er en helt urimelig prioritering og negligering af et vigtigt indsatsområde for vi er langtfra i mål med at styrke og forbedre indsatsen for vores demente og deres pårørende

kompetencer blandt det personale som drager omsorg for demente aktiviteter for demente og aflastning af pårørende for nu blot at nævne et par eksempler nu er situationen som bekendt en anden end da vi indkaldte til debatten for det lykkedes for os og det er vi glade for at rykke regeringen således at der nu er tilført midler

vi ser frem til en frugtbar debat og vi ser frem til at høre den socialdemokratiske regerings svar på forespørgslen der lyder sådan her hvad kan ministeren oplyse om regeringens finanslovsprioriteringer for demensområdet

januar to tusind og sytten offentliggjorde en enlig satspuljekreds

der er tale om en flot handlingsplan med tre og tyve konkrete initiativer der skal sikre mennesker med demens og deres pårørende et trygt og værdigt liv med demens

en god ambition jeg støtter den fuldt ud

mennesker med demens er nogle af vores allersvageste dem skal vi

og deres pårørende en lang række af de her tre og tyve initiativer er nu gennemført og har karakter af forskellige værktøjer der nu er stillet til rådighed for blandt andet kommuner og regioner det gælder for eksempel sundhedsstyrelsens tre nationale kliniske retningslinjer på demensområdet

håndbøger om social og sundhedsfaglig praksis på demensområdet det er initiativ syvende

som nationalt videnscenter for demens har udviklet

mere tidssvarende og forståelige for medarbejderne

ikke udvikles igen så er de tilgængelige og kan for eksempel bruges i dagligdagen på plejehjem og sygehuse til at sikre et trygt og værdigt liv med demens

der ikke var afsat midler til fra starten enten fordi der er fundet en varig finansiering andetsteds det gælder for eksempel permanentgørelsen af nationalt videncenter for demens initiativ nummer tyve eller fordi der er tale om initiativer hvor der ikke var afsat midler fra starten af

opfordringen til dansk selskab for almen medicin om at opdatere deres vejledning om

række af initiativerne

demenshandlingsplanen der også uden yderligere finansiering kommer til at bidrage til at mennesker med demens kan opleve et trygt og værdigt liv samtidig

er der siden aftalen om demenshandlingsplanen igangsat en række initiativer på demensområdet med bred opbakning fra folketingets partier det drejer sig eksempelvis om handlingsplan til

bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum ved hjælp af demensbadges frivillige tryghedspersoner til mennesker med demens

der skal sikre at mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv med demens

regeringen sammen med en bred række af folketingets partier har indgået en aftale om en udmøntning af reserven til foranstaltninger på social sundheds og arbejdsmarkedsområdet der betyder at der afsættes i alt to hundrede og fire og fyrre million kroner til opfølgning på demenshandlingsplanen

at kvittere for vores fælles aftale

det var lange og vanskelige forhandlinger da der jo som bekendt var langt færre midler end der tidligere har været i forhandlingerne om satspuljen jeg synes vi

fornuftig løsning ved at prioritere hundrede million kroner fra den ordning der hedder det gode ældreliv til en opfølgning på demenshandlingsplanen

der blandt andet betyder at der prioriteres midler til mere

million kroner monitorerings og læringsindsatser til nedbringelse af forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens samt læringsindsatser i

til smertedækning fire million kroner udbredelse af ordningen i sikre hænder så eksempelvis medicinfejl minimeres til seksten million kroner pulje til praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin til fire og tyve million

eksisterende rådgivnings og aktivitetscentre til to og halvtreds million kroner flere bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende til fyrre million kroner pulje til lokale og landsdækkende demensvenlige aktindsigter herunder demensvenlige boformer for mennesker med demens

med deres pårørende til seksten million

årets pårørende til

får et trygt og langt mere værdigt liv med demens

gode initiativer alligevel synes jeg også vi skylder hinanden her i dag

den her slags initiativer

fremad i det tempo man havde håbet da man lavede de tre nationale mål for demensindsatsen frem mod

og fem og tyve det var jo en enig satspuljekreds der opstillede

er at danmark skal have otte og halvfems demensvenlige kommuner mål nummer to er at firs procent skal have en specifik diagnose

vi kan se at tallene for andelen af demensramte der får en specifik udredning endnu ikke har rykket sig vi kan se at forbruget af antipsykotisk medicin

alt for højt niveau og selv om der med demenshandlingsplanen blev lavet en masse gode

også betyder noget at der mange steder i vores ældrepleje og i vores sundhedsvæsen bliver løbet alt for stærkt selv om mange af vores medarbejdere er eksperter i at skynde sig langsomt når de omgås mennesker med demens så er det mange steder svært for medarbejderne at få enderne til at mødes derfor er det også helt afgørende at de mange konkrete indsatser på demensområdet ses i sammenhæng med hvad der ellers prioriteres på sundheds og ældreområdet vi har allerede nu indgået en økonomiaftale med kommunerne der betyder at kommunerne næste år har

at bruge på velfærden hvilket er mere end de sidste fire års kommuneaftaler tilsammen tilsammen på samme måde har vi aftalt med regionerne at deres økonomi stiger med en milliard kroner mere end året før jeg stod selv ved siden af venstres

da vi præsenterede aftalen om regionernes økonomi og hørte hende sige aftalen giver det største løft af sundhedsområdet siden finanskrisen

så når kommunernes økonomi løftes mere er der bedre mulighed for at de kan levere en bedre ældrepleje og når regionernes økonomi løftes tilsvarende er der bedre mulighed for at de kan levere en god behandling og begge dele er jo det

også mennesker med demens kan leve et trygt og værdigt liv men vi har altså også fra regeringens side tilkendegivet er det her jo kun er

finansministeren vil senere i det her folketingsår fremsætte et forslag til en velfærdslov der har til formål at sikre at det demografiske træk også dækkes i de kommende år og må jeg

alle de partier der er enige i at vi skal følge med når der bliver flere ældre og også flere børn

den kommende velfærdslov det er afgørende

mange midler man har men det er ikke det eneste afgørende det er også vigtigt at vi ikke bilder os selv

at nu er alt tiptop alle steder

for vi hører desværre stadig om enkeltsager nogle gange via folketingsmedlemmer der får det

at mennesker med demens ikke har fået den pleje den behandling den omsorg som vi alle ønsker så brændende at de skal have og som er helt afgørende for at de får et trygt og værdigt liv

man ikke ser den slags sager igen på forsiden af ekstra bladet der er jo

en ting er at se det i avisen noget er at man tænker på de mennesker

som det går ud over problemet er bare at sådanne nye regler der opstår på baggrund af en enkelt sag

på forskellige områder tilsammen betyder flere nye regler samtidig med at medarbejderne oplever at der bliver lagt flere og flere krav ned på dem og en hverdag der slet ikke hænger sammen

at medarbejderne ender med at føle at de bruger for meget tid på at klikke på skærme frem for

gøre det der var grunden til at de gik ind i faget nemlig

yde en god og værdig ældrepleje

gøre en forskel for de ældre borgere der hver dag er helt afhængige af den hjælp de får af vores dygtige plejepersonale så

rundt om demensområdet derfor indeholder den finanslov som vi skal stemme om i morgen en opfølgning på demenshandlingsplanen så kommunerne regionerne og andre har de rigtige værktøjer samtidig indeholder finansloven også en tiltrængt økonomisk indsprøjtning til kommunerne og regionerne så de kan levere en pleje omsorg og behandling af mennesker med demens som kan være med til at sikre at vi når i mål med at give mennesker med demens og deres pårørende et trygt

blev bekymrede da regeringen

midler der er øremærkede så det handler jo om

født flere børn

positivt og vi bliver mange flere ældre

der belaster de offentlige kasser og når deres hovedargument

gjort tidligere men det mener jeg bør gøres

tæt på borgerne tæt på de ældre

de svar som ministeren har givet

s otte og tres s fire og fyrre og spørgsmål nummer tredivete

i starten på et afsnit denne regering sætter velfærden først eller noget i den stil det klinger jo unægtelig noget hult når vi nu så regeringens udspil til finanslov hvor der intet var

regeringen gemmer sig igen og igen bag en kommuneaftale som vi jo ikke rigtig ved hvor fører hen i forhold til de ældre for ministeren kan ikke svare på hvor mange midler fra kommuneaftalen

til de ældre ministeren nævnte i sin tale det projekt der hedder i sikre hænder som jo var et satspuljeprojekt vi satte i gang

for relativt kort tid siden vi ved i forhold til demensområdet at alt for mange ældre får psykotisk medicin og jeg vil gerne spørge ministeren hvis vi nu skal nedbringe antallet af

hvis vi nu skal reducere antallet af ældre

på plejehjemmene og derfor vil jeg gerne spørge ministeren hvor mange plejehjem er med

sammenligner vores kommuneaftale med

velfærden nemlig et plus på en

næsten sikker på men jeg vil fordi jeg står her som minister være være helt omhyggelig med

på at jeg finder det konkrete tal og så leverer jeg det som et svar til til

første der skal på talerstolen er ordføreren for forespørgerne

inden forhandlingerne om satspuljereserven faldt på plads

vi i venstre var oprigtigt bekymrede for konsekvenserne ved at regeringen lagde op til at løbe fra langt størstedelen af demenshandlingsplanen og sandheden er jo at regeringen noget overraskende lagde op til at videreføre kun tre af i alt tre og tyve initiativer på demensområdet

i venstre heldigvis ændret på og hårdt presset af flere partier måtte socialdemokraterne sige ja til en økonomisk prioritering på to hundrede og fire og fyrre

million kroner over fire år og nu er demenshandlingsplanen tilbage på sporet og den indsats er vi stolte af for vores demente og deres pårørende

og deres og deres pårørende at der arbejdes målrettet med at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt demente

vi bliver bedre til tidlig udredning så vi også i fremtiden kan have et skarpt fokus på kompetenceløft hos personalet så de altid er klædt på

tallene taler jo deres tydelige sprog godt nok er flere kommuner blevet demensvenlige men antallet af demente der får antipsykotisk medicin har ikke rykket sig som vi kunne ønske os

er store regionale forskelle på hvor mange ældre der får antipsykotisk medicin to og tyve procent af de demensramte i region hovedstaden har indløst en recept på antipsykotisk medicin mens det kun er fjorten procent i region nordjylland der er også på diagnosesiden store forskelle to og fyrre

procent i region hovedstaden får en specifik demensdiagnose mens tallet i region syddanmark er på hele fire og halvfjerds procent set i det lys undrer jeg mig over at regeringen ikke har prioriteret ældre og demente på finansloven regeringen gemmer sig igen og igen bag en kommuneaftale men vi kan ikke få svar på hvor meget der reelt går til ældreområdet og jeg håber at ministeren går på talerstolen igen og at han så vil give os et klart svar på hvor stor en del af kommuneaftalen der reelt løfter ældreområdet

er en gratis omgang når man gemmer sig bag det figenblad som kommuneaftalen er demente har krav på et værdigt liv punktum det anslås at omkring femtentusind danskere rammes af demens hvert år og i dag er der i hvert fald femogtredivetusind mennesker over fem og tres år der har demens tallet er måske langt højere og vi kan forvente at tallet vil stige i takt med at der kommer flere ældre

tredive kan vi forvente tohundrede og tredivetusind flere ældre det kalder på udvikling og ikke afvikling som socialdemokraterne lagde op til

socialdemokraternes sundheds og ældreminister har tidligere sagt at han vil sætte velfærden først men det klinger jo hult når sundheds og ældreministeren igen og igen sætter de ældre og de svageste ældre bagerst i vognen lad mig komme med et par eksempler på socialdemokraternes finanslovsudspil var der ikke en eneste prioritering på ældreområdet og ikke ét lovforslag i lovkataloget på ældreområdet ikke ét på trods af at socialdemokraten astrid krag brugte mange kræfter på at håne tidligere ældreminister thyra frank for netop ikke at have lovforslag med i lovkataloget nu har aftalepartierne så forhandlet et lille initiativ ind på finansloven på ældreområdet en pulje på en hundrede og fem og tyve million kr som de otte og halvfems kommuner kan søge ja

have et opgør med puljerne men det var selvfølgelig før valget nu har piben fået en anden lyd og nu skal vi have puljer og velfærden er kun for udvalgte grupper fra venstres side havde vi gerne set at regeringen havde taget hånd om nogle af de store udfordringer på ældreområdet lad mig nævne et eksempel omkring tredivetusind ældre føler sig ensomme og omkring otte tusind står på venteliste til en seniorbolig vi ved at alt for mange ældre begår selvmord og de er uhyggeligt effektive når de først har besluttet sig for at forlade denne verden desværre disse mange ældre må nu se langt efter det velfærdsløft som regeringen stillede danskerne i udsigt før valget trist men sandt jeg vil gerne læse

som jeg har med på vegne af partierne venstre dansk folkeparti det konservative folkeparti liberal alliance og nye borgerlige

er bekymret over regeringens manglende prioritering af ældreområdet folketinget konstaterer at det er lykkedes at udfordre regeringens manglende prioritering af ældreområdet reserven der opstod som følge af afskaffelsen af satspuljen er efter forhandlinger om demenshandlingsplanen mellem regeringen og folketingets øvrige partier nu løftet til to hundrede og fire og fyrre

tre og tyve det betyder at demenshandlingsplanen kan fortsætte folketinget konstaterer endvidere at det er et område som bør have langsigtet finansiering det skønnes at knap halvfemstusind borgere over tres år er demensramte antallet er formentlig langt højere fordi mange ikke bliver udredt det er derfor afgørende at demens bliver opsporet tidligt og udredt folketinget konstaterer at der nu er langt bedre udsigter for en helhedsorienteret indsats for demente og deres pårørende folketinget konstaterer at regeringen ikke har lagt op til initiativer på ældreområdet

er tomt og finansloven mager på ældreområdet folketinget udtrykker bekymring for fremtidens ældreindsats pleje og omsorg tak for ordet jeg ser

undrer mig bare over om ordføreren vil løfte sløret for

ordførerens eget parti havde forestillet sig

man skulle løfte de opgaver der jo vitterlig har været finansieret af satspuljen demens psykiatri og alt muligt

ordføreren står og henviser til

ordføreren sig at man skal prioritere særlige indsatser sådan på tværs af partier i fremtiden når satspuljen faktisk er afskaffet

ikke hele psykiatrien men en del af psykiatrien har været puljefinansieret

set bredt været et ønske om et opgør

havde regeringsansvaret sammen med dansk folkeparti vi

regeringen og finansloven for at der ikke er øremærkede midler

gjort op med puljetyranniet altså at man skal søge om midler

i min optik er det sådan at hvis man øremærker midler til kommunerne

om venstre ønsker at vi skal have flere puljer eller om venstre synes at vi skal gøre sådan som regeringen og støttepartierne til finansloven har gjort nemlig

for at sikre at kommunerne får dækket det demografiske træk og at der derudover kan blive givet et løft til kommunerne så de reelt set kan afholde de udgifter de også selv er interesseret i

venstre af den opfattelse at vi skal have flere puljer

et opgør med puljetyranniet og derfor undrer det mig sådan set at regeringen som

hundrede og fem og tyve million kr som alle otte og halvfems kommuner kan søge ind på hvis jeg forstår finanslovsprioriteringen ret jeg undrer mig bare over det jeg troede at statsministeren mente det hun sagde før valget

så konstatere her efter valget at det mente man

puljer og derfor skal jeg bare høre hvad venstres holdning egentlig er er det at man ønsker øremærkede midler og dermed puljer

et meget godt eksempel på øremærkede midler

fordi vi vitterlig mener at der er brug for et løft af psykiatrien

også på tidligere finanslove da vi havde regeringsansvaret

målrettet øremærkede midler som man kunne søge ind på blandt andet til klippekort så de ældre fik mere selvbestemmelse

vi havde jo valg i sommer men finansloven er da et da et rigtig godt bud når man skal prioritere

en demenshandlingsplan som skulle løbe frem til

bare på et år på hele den offentlige sektor altså

ikke bare ældreområdet men også demensindsatsen

demensområdet med det finanslovsudspil man kom med der var ingen prioritering af ældreområdet og man havde prioriteret tre ud af

demenshandlingsplanen det bør da give anledning til

set derfor vi er her i dag

den røde regering og støttepartierne jo ikke

som man går og praler med når man slår ud med armene det gør man jo netop ikke det man har gjort er at man har sat en pulje af på

lagt et forslag frem til en sundhedsreform

men et af de initiativer som jo i allerhøjeste grad ville komme til at tilgodese ældre og demente hvis vi havde fået magt som vi havde agt var blandt andet uddannelse af flere læger til almen praksis så lægerne rykker tættere på vi kunne dæmme op for lægemanglen og det ville også være topmoderne sundhedshuse spredt ud i hele danmark

specialsygeplejersker ville have mulighed for at virke så en lang række initiativer konkrete initiativer som

indsatsen og lette hverdagen

venstreinitiativ at løfte demensindsatsen

hvis man spørger derude i alzheimerforeningen og andre steder

der er den mindste tvivl om

demensindsatsen det har vi sådan set jo holdt ved ved at være stædige

så vi kan komme i mål med demenshandlingsplanen og også

initiativ til at lægge planer frem for andre områder

et meget meget vigtigt spørgsmål vi danskere lever længere og det er jo faktisk rigtig glædeligt

at der i danmark er toogfirstusind ældre i alderen

cirka otte tusind nye tilfælde af demens i de nationale registre og nationalt videnscenter for demens anslår derfor at vi er mellem

og firehundredetusind danskere som rent faktisk er pårørende til et menneske med demens og da folketinget i to tusind og seksten vedtog den nationale demenshandlingsplan var det et stort set enigt folketing der valgte at afsætte fire hundrede og to og fyrre million kroner til tre og tyve forskellige initiativer i perioden to tusind og seksten til

fem og tyve og det samme så vi her i to tusind og nitten hvor alle partier med undtagelse af et enkelt valgte at prioritere to hundrede og fire og fyrre million kroner

ansvaret for at kommuner og regioner sammen med civilsamfundet har muligheden for at imødekomme behovet for at være et demensvenligt samfund og derfor er det også afgørende at vi med den nye regering og støttepartierne nu er gået ind i en ny tid i dansk velfærdspolitik

et enkelt år giver mere end de sidste fire år tilsammen det er et rigtig godt løft samtidig med at vi sikrer økonomien

står vi over for en ny æra hvor vi længere fortæller personalet at de bare skal løbe hurtigere og være mere effektive vi er også der

hjemme i effektiviseringsskemaer og new public management teorier demens kræver viden det kræver tid og det kræver nærvær så hvordan kan vi forbedre arbejdsgangene i dagligdagen så dokumentationen ikke stjæler tid fra nærvær på min tur rundt i landet besøgte jeg i sidste uge

med meget høj faglighed indretning og forebyggelse i dagligdagen betyder meget men det er afgørende at personalet har fysisk mulighed

situationen omkring middagsmåltidet eller ved at slå mennesker omkring sig hvis hun ikke kan overskue badsituationen

tæller alene omsorgs og relationsarbejdet nærværet fra et medmenneske

usikkerheden og skabe tryghed for hende alt det kan ikke sættes på formler i skemaer og efter ni år i kommunalpolitik og som pårørende til en far med demens og nu

akkurat som når vi i flyveren bliver instrueret i selv at tage iltmasken på inden vi hjælper andre så skal vi i vores ældrepleje og demensindsats give personalet mulighed for at trække vejret så de kan hjælpe andre og det er en af grundene til at der også bliver nedsat en

til at se på hvordan vi kan afbureaukratisere det er derfor vi stopper udhulingen af kernevelfærden kommune og regionsaftalerne samt finansloven er afgørende for at vi kan begynde en ny tid en tid hvor vi kan holde hånden under velfærdsøkonomien og vi sikrer at der følger penge med hver gang vi bliver flere børn og ældre demens er et livsvilkår for mange mennesker og for flere af os i fremtiden og derfor er

aktivitetscentre og vi kan arbejde med de mere specialiserede og tværfaglige udrednings og behandlingsmuligheder og ikke mindst

set på medicineringen som har været et stort problem vi skal give mindre antipsykotisk medicin vi kender jo alle tiltagene men vi er hverken med demenshandlingsplanen finansloven reservepuljeaftalen eller

de første skridt ingen af os ved hvem af os der bliver ramt af demens eller af en sygdom for den sags skyld men vi har alle sammen ansvaret for at skabe de bedste rammer for at vi kan imødekomme fremtiden og jeg forventer at resten af folketinget

fremadrettet vil samarbejde om fremtidens demensindsats og derfor håber jeg også at det er et enigt folketing

mennesker med demens kan leve et trygt og værdigt liv der ønskes en gennemskuelig og professionel indsats på demensområdet det er folketingets ambition at danmark har en ambitiøs og målrettet indsats på demensområdet

million kroner til tre og tyve initiativer har gjort en positiv forskel derfor har aftalekredsen bag udmøntningen af reserven valgt at afsætte yderligere to hundrede og fire og fyrre million til opfølgning på demenshandlingsplanen med tolv konkrete initiativer kommuner og regioner skal have så gode rammer som muligt til at kunne tage hånd om mennesker med demens og pårørende aftalen om kommunens økonomi for to tusind og tyve løfter økonomi med en

i forhold til to tusind og nitten hvilket

på vejen til at sikre et reelt velfærdsløft nationalt videnscenter for demens er desuden permanentgjort demens står højt

afbureaukratisering det er det eneste

har fokus på det derfor undrer det mig at regeringen ikke har haft nogle initiativer i forhold til det

forståelsespapiret er tomt og lovkataloget

havde man jo ikke prioriteret at sætte midler nok af

yderligere midler af trods det

på at der er midler der går til ældreområdet det andet jeg vil spørge ordføreren

er to spørgsmål så lyt godt efter er i forhold til

er at ordføreren mener at man skal afbureaukratisere hvad er det der ikke skal dokumenteres i ældreplejen

generelle velfærd og til at holde hånden under bunden i velfærden fordi pengene er sivet ud af kommunekasserne de sidste mange år

at kommunerne vil prioritere den vej rundt vi går jo ikke ind i kommunerne og

man sige at det er op til kommunerne at vurdere hvor de bedst sætter ind henne er det et nyt plejecenter er det et demensplejecenter

mener socialdemokraterne virkelig at vi er i mål med kompetenceløft af personalet mener socialdemokraterne virkelig at vi er i mål i forhold til at reducere

mængden af antipsykotisk medicin bare for

har fået sat nogle aftryk i aftalen som vi har forhandlet på plads det havde jo set lidt anderledes ud hvis man havde lyttet lidt mere til dansk folkeparti i de forhandlinger

det var også derfor det var dybt bekymrende at

regeringen ikke ville afsætte midler nok til at kunne fortsætte den nationale demenshandlingsplan danmark skal være et demensvenligt samfund så mennesker med demens og ikke mindst deres pårørende kan leve et værdigt liv demens rammer ikke kun den enkelte men hele familien

at femtentusind rammes af demens hvert år og at antallet

forventes at stige de kommende år fordi der bliver flere ældre demens er en sygdom der vender op og ned på livet både for den demente men ikke mindst også for de pårørende der er også cirka tre tusind

fem og tres år der er registreret med en demensdiagnose

gyldigheden af diagnosen i denne aldersgruppe er usikker

for at gøre danmark til et mere demensvenligt samfund hvor mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv indgik vi jo en politisk aftale den femtende december to tusind og seksten hvor aftalepartierne blev enige om

fire hundrede og halvfjerds million kr som parterne så afsatte i to tusind og femten til en national demenshandlingsplan handlingsplanen opstiller tre nationale mål for demensindsatsen frem mod

række konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder de tre mål som vi også har været inde på i dag i forhold til at danmark skal have otte og halvfems demensvenlige kommuner er at flere mennesker med demens skal udredes firs procent skal have en specifik diagnose og en forbedret pleje og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med halvtreds procent frem mod

hvert fald et område vi skal have stort fokus på også selv om vi har sat

for kommunale regionale og statslige initiativer der netop skulle sikre bedre vilkår

radikales ordfører nils som også var med den dag

de skrev blandt andet i pressemeddelelsen når et menneske rammes af alvorlig eller kronisk sygdom eller udfordres af et handicap

samtidig forventer en presset social og sundhedssektor i stigende grad at de pårørende påtager sig væsentlige opgaver i forbindelse med både behandlingsforløb pleje og hverdagsliv krævende opgaver som slider på den lange bane

så der er tredive organisationer der er stærkt bekymrede for de mange pårørende der hver dag arbejder hårdt for at enderne mødes

det gælder alle pårørende der hver dag løfter

og det skal vi også som samfund anerkende og støtte så de pårørende ikke overbelastes i forsøget

meget mere fokus på det her område

er det ikke altid implementeringen følger med

derfor har vi en opgave og ministeren har i særdeleshed en opgave i at det vi vedtager også er det der kommer til at ske ude i

jeg vil sige tak for ordet tiden går tiden iler

position at jeg kan få det til at ske for

der hvor jeg har siddet med ved bordet i forhold til reserven har jeg kæmpet

er gode til at prioritere de her midler det kan vi så diskutere men det har vi hørt i dag

kommunale selvstyre kommunerne

forpligtelse til at sikre at der er nok personale ude på plejehjemmene og

sikre at der er et ordentligt arbejdsmiljø for dem der arbejder ude i

et forhandlingslokale til finansloven eller reserven uden at have ældreområdet med

at høre hvad har de radikale haft med

her så det høres meget tydeligt heroppe på talerstolen fru karina adsbøl for den anden korte

det præcis at de radikale havde meget ind til forhandlingsbordet der vedrørte ældreområdet som vedrørte demensområdet hvilke initiativer havde man med havde man

skulle afsættes flere midler havde man et ønske om at

diagnosen som ingen vil have

der for andre progredierende sygdomme til dels findes behandlinger som kan være med til at forsinke sygdommen

virkelig begrænset hvad vi kan tilbyde af behandling til den patient som desværre har fået diagnosen demens derfor er forskning på netop det her område

for det eneste som borgere med demens for alvor ønsker sig er en kur alligevel har jeg selv været med til at udarbejde målet om at halvfems procent af patienterne

er nådesløs kan en tidlig diagnose betyde mulighed for at forsinke udviklingen og ikke mindst kan en tidlig diagnose give patienten en større indflydelse på den pleje og omsorg som patienten senere får behov for når borgeren for demens

er det netop også sagens kerne

hvornår giver det mening at tage stilling til

det andet alt fra livstestamenter til hjælp til pensionsforhold og ansøgning om økonomisk om økonomisk støtte fuldmagter ansøgninger om plejeboliger og meget mere den tidlige indsats kan være det lille halmstrå som får flere patienter til at lade sig udrede i tide fordi de

får den nødvendige hjælp til at håndtere fremtiden den slags tiltag har vi allerede foreslået i sf desværre var

bare ikke særlig stor opbakning heller ikke i den tidligere samling i sf bakker vi op om demenshandlingsplanen men vi havde gerne set flere mere direkte indsatser det skal ikke være nogen hemmelighed patienter med demens har lige så forskellige behov som alle andre patienter men på et tidspunkt bliver det svært at formulere behovene og det kan være voldsomt frustrerende det er egentlig ikke svært at forstå hvordan det føles hvis man ikke længere kan udtrykke behov som sult og tørste og smerter behov for at komme på toilettet ønsker om at komme en tur ud i den friske luft men det forudsætter tid masser af tid hvis man som ansat skal afkode den dementes ønsker og behov jo tættere et samarbejde patienten har haft i tide med plejepersonalet jo større chancer er der for at plejen kan tilrettelægges i overensstemmelse med de ønsker som patienten her

den rigtige hjælp i tide ressourcer og kompetencer er derfor de vigtigste indsatser hvis vi skal forebygge et alt for stort forbrug af antipsykotisk medicin sikre patienter med demens den nødvendige smertebehandling og ikke mindste sikre patienten et værdigt liv på egne præmisser derfor var det også vigtigt for os at sikre at kommunerne fik budgetter som kan følge med den demografiske udvikling for med flere og flere ældre vil vi desværre også opleve at flere får demens handlingsplaner gør det ikke i sig selv de er og bliver kun ord i sf vil vi også i fremtiden knokle for at ældreplejen får tilført de nødvendige ressourcer til den direkte og nødvendige støtte pleje og omsorg i sf bakker vi i øvrigt op om vedtagelsesteksten som blev læst op af socialdemokraternes ordfører

hundrede og seksten hvor man pålagde den tidligere regering og nu citerer jeg at udarbejde et lovforslag der skal sikre at kommunerne skal kompenseres økonomisk i forhold til væksten i antallet af ældre per kommune under forudsætning af

på ældreområdet jeg går ud fra at det her stadig væk er sfs politik altså at man i kommunerne kun skal have penge

vil fortsætte med at arbejde for at vi kan arbejde mere med fast fast personale altså relationer betyder noget i ældreplejen og det giver rigtig god mening hvis

det er det samme personale der kommer igen og igen det gør sig ikke mindst gældende når man arbejder med borgere med demens det er faktisk hele forudsætningen for at man kan levere en rigtig god og værdig ældrepleje så

hvor meget der konkret er afsat til ældreområdet

jo superspændende at det er sfs politik at man sådan set kun skal have penge

til ældreområdet så jeg tillader mig bare

stadig væk er sfs politik hvornår bliver det her beslutningsforslag

om prioriteringer på demensområdet og fortsættelse af den eksisterende demenshandlingsplan og det er selvfølgeligt et særdeles væsentligt

demens er jo desværre en almindelig og meget alvorlig sygdom

er også en sygdom der rammer et helt menneske og en hel familie og har indvirkning på snart sagt alle livets forhold det vurderes er op mod halvfemstusind mennesker

jo heller ikke kun ældre borgere der bliver ramt der kommer også flere med demens

blandt yngre de og deres pårørende trænger i den grad til at vilkårene bliver forbedret

jeg også glad for at vi i år har sikret et løft af kommunernes økonomi i forhold til det som den tidligere regering har leveret men jeg vil også sige

tilstrækkeligt til at rette op på det efterslæb som der er ude i kommunerne vi kommer stadig væk til at se kommuner der fører nedskæringspolitik kommuner der skærer i hjælpen til de ældre og det går selvfølgelig ikke når vi ved at behovet også stiger fremover i enhedslisten arbejder vi fortsat for at sikre en bedre velfærd for de mange og derfor skal vi fjerne de økonomiske spændetrøjer som skiftende regeringer har tvunget ned over den kommunale velfærd

det bekymrer også at der stadig væk er spændetrøjer som gør at kommuner ikke har mulighed for at investere i deres borgere der kommer flere ældre

der skal ansættes mere personale på plejehjemmene så ingen ældre skal vente unødvendigt på hjælp som det er i dag går der dygtige ansatte på arbejde hver dag og gør en formidabel indsats men mange steder er det ikke tilstrækkeligt fordi de ansatte mangler kollegaer

selv om det ikke er det de har brug for nogle venter i timer på hjælp fordi de ansatte er optaget af at hjælpe andre det er selvfølgelig ikke rimeligt

demente for deres pårørende eller for de ansatte i aftalen

når der kommer flere ældre det er nu der skal investeres

komme flere ældre også ældre med demens derfor er det nødvendigt at kommunerne har haft mulighed for at bygge plejehjem og få uddannet de mange mennesker der bliver nødvendige for at vi kan sikre en tryg alderdom

jeg også glad for at vi sammen fik aftalt et løft af indsatsen for de demente gennem demenshandlingsplanen der var ikke afsat tilstrækkelige midler fra regeringens side men det lykkedes at redde indsatsen for at nedbringe brugen

og en meningsfuld tilværelse gennem aktivitetscentrene det var en hovedprioritet for enhedslisten i forhandlingerne om socialreserven

at det lykkedes at komme igennem med det det ærgrer mig selvfølgelig at den tidligere regering bare besluttede at nedlægge satspuljen uden en plan for hvordan det skulle ske og hvordan de mange projekter skulle reddes og videreføres men efter en stor indsats er det nu lykkedes at få sikret de fleste initiativer på demensområdet men fremtidens mange demente borgere kan ikke nøjes med en handlingsplan og et løft af kommunernes økonomi hvis vi skal sikre en indsats for de demente som vi også selv gerne vil

hvis vi får behov for det så skal der investeres nu derfor skal vi også til foråret fjerne de regler som forhindrer kommunerne i at levere en ordentlig indsats for de ældre

derfor vil vi også gøre en indsats for at få afskaffet

bjarne corydon stod i spidsen

for budgetloven det var jo en regering som enhedslisten støttede

at stemme for at vi øger loftet i forhold til budgetloven

men vi kommer ikke til at stemme for en videreførsel af budgetloven og de økonomilofter der ligger

det er jo sådan at det er en en væsentlig hindring for at

vi kan investere i velfærden at der bliver lagt et loft over

ja eller nej til det det sidste spørgsmål jeg har

ind til bordet vi har hørt ret meget om minimumsnormeringer

i de her finanslovsforhandlinger så hvad havde enhedslisten med ind til bordet i finanslovsforhandlingerne

i forhold til finansloven

finanslov økonomiaftaler og forhandlinger om socialreserven

derfor har det været helt afgørende for os denne her gang at sikre at vi ikke fortsætter udhulningen af den

derefter skal vi i gang med at udbygge velfærden

af de tiltag vi kan komme med for området her skal selvfølgelig have den største bevågenhed derfor var vi rigtig glade for den aftale vi fik på plads med den tidligere vlak regering

sammen med socialdemokratiet dansk folkeparti alternativet det radikale venstre

fik sat fokus på den aftale som så blev kaldt den nationale

er regeringen nu kommet os i møde

og har afsat to hundrede og fire og fyrre million

fortsat vil holde fokus på området og sammen med os sikre at de

demensramte får et værdigt

det vigtigste for os er at vi nu har fundet en løsning og at vi ikke igen fremadrettet

til at slås om finansieringen som flere har sagt her i dag er der

udfordringer med diagnoser der

patienter på en meget meget tung medicinering vi

debat den minder jo lidt om debatten i sidste uge på ældreområdet bortset fra at

stemme heldigvis er i tydelig

vil jeg faktisk læse op af en mail som jeg fik fra en borger her i mandags den var stilet til mig men den vedrører lige præcis den personkreds der var her i fredags for at diskutere ældreområdet jeg vil ikke læse hele mailen

hej henrik du skal vide at der er folk herude der forstår en del mere end dem du skal samarbejde med på borgen dine billeder med pengetræet og den bureaukratiske restaurant vil blive forstået af de fleste folkeskoleklasser men åbenbart ikke af ordførerne så kommer der nogle forskellige passager med forslag til

pædagogiske forbedringer

måske ikke så høfligt formuleret men det slutter med

har i hvert fald moret os fyrsteligt og et godt grin er det bedste værn mod at blive gennemsyret af angst for fremtiden så vi gør altså

dele den her mail med med alle os ordførere på det her område

jeg slutte debatten af med at sige at

altså bipolar affektiv lidelse

sin mand længere for han eksisterede ikke men hun

et frygteligt dilemma at komme i personen findes

et andet sted og er et andet menneske det er skræmmende og det skal man selvfølgelig

en ting vi ikke har været så meget inde på og som jeg godt lige vil knytte nogle bemærkninger til nu jeg har forsamlingens opmærksomhed det gælder kritikken af bureaukrati

måde om at have lidt svært ved at huske tingene og det kan også godt ramme forsamlingen her

erkendte et enigt folketing at der er mange problemer med puljer og at vi skulle prøve at bruge puljer lidt mindre det skulle vi arbejde videre med principielt fordi puljer har noget der hedder transaktionsomkostninger som er utrolig høje

når nu vi har siddet i finansministeriet eller repræsentanter for vores partier har sagt at det også

det er også en del af hvorfor det er svært for nogle år siden

rejste venstres fru eva kjer hansen og jeg rundt i syd og sønderjylland og indsamlede eksempler på overflødigt bureaukrati et af eksemplerne var at i hjemmeplejen skulle man nedskrive salgsnavnene på medicinske præparater i medicinskemaerne men man har også et princip om generisk substitution altså at man skal købe det billigste generiske produkt og derfor skal salgsnavnene ændres hele tiden det spilder en hulens masse tid vi kæmpede for sagen og fik det ændret så man kan nøjes med at skrive navnet på det aktive stof og dosis naturligvis men det jeg bare vil sige er at bureaukrati er et kæmpeproblem

at hente ved at gå på jagt efter bureaukrati

virkelig kamp fra hus til hus derfor synes jeg ikke vi skal give op over for

komme ud at arbejde og gøre en masse fornuftige ting

men man skal ikke give op for der er altså rigtig rigtig meget at hente det håber jeg også vi kan

i fredags og det har været oppe her det er et vigtigt emne som vi ikke må forsømme vi er glade for

vedtagelse og glæder os til at stemme for det når det engang kommer til afstemning

og dermed også samfundet at tale om de problemer som er reelle jeg havde i går morges

at mødes med alzheimerforeningen som en del af forberedelsen til

dør en dansker som følge af en demenssygdom

forskning nu

udsætte demens og man kan hvis man får en diagnose og

det er helt afgørende at

vi går til det her problem på den her måde

politisk uenighed og det har vi også haft i dag

er det for det er der selvfølgelig men jeg synes også det

ved enigheden enigheden om at det er et samfundsansvar det er ikke den enkelte demenspatient det er ikke den enkelte pårørende

kan leve et trygt og værdigt liv

i de her afsluttende kommentarer igen kvittere for

partier er med i aftalen om opfølgningen på demenshandlingsplanen der altså sikrer to hundrede og fire og fyrre fyrre million kroner til de her konkrete initiativer vi har nævnt

på hylden og lad os så arbejde sammen om at finde løsningerne

pårørende og som hjælper mennesker med demens så igen vil tak til venstre dansk folkeparti og det konservative

lovforslag som sikrer at kommunerne skal kompenseres økonomisk i forhold til væksten i antallet af ældre per kommune

rent faktisk øger deres udgifter på ældreområdet og vi har jo spurgt utallige gange i den her kommuneaftale hvad der så er prioriteret konkret til de ældre og det har vi

vi nu har fået svar fra sf

at man vil genfremsætte det her beslutningsforslag som jo siger at kommunerne kun skal have penge hvis

faktisk øger udgifterne på ældreområdet

den socialdemokratiske regering her i form af sundheds og ældreministeren

støtte sfs beslutningsforslag

så var det jo netop for at sikre at pengene følger med og det var det den helt store debat

står fast på at vores svar på det er

velfærdslov som sikrer at at vi følger det der lyder så bureaukratisk nemlig det nemlig det

klippekortsordningen skal indskrives i lovgivningen det synes ministeren ikke

del kritik fra ældre sagen altså dem der

finansloven svigter de svageste ældre derfor er det vigtigt at have fokus på det her men et er pengene noget andet er hvordan

desværre er der så ikke så mange øremærkede midler til området her men det er den ene ting altså

mig at høre om ministeren tænker at der skal være et forbud

papirarbejde frem for at lave arbejde sammen med de ældre sammen med vores demente som det handler om her så jeg er altså

sætter tilliden ud af kraft og hvad angår den konkrete sag om om

har styrelsen for patientsikkerhed jo netop været i aktion

man trænger til jeg ved godt at vi har indgået en aftale for nylig omkring

men det er vi jo somme tider nødt til herindefra herre minister og hvorfor er vi så det

vi kan se at når vi vil de gode intentioner på ældreområdet så er det bare ikke det der sker så kan det være at man prioriterer en kunststofgræsplæne eller

på velfærden på vores ældres velfærd det er

indtil det her halvår og så går der en måned

putter man nye penge ind i et gabende tomt hul og så siger man herindefra

budgetterne er jo altså mindre end hvad de bør være

tilbage til vores kommuneaftale for det er altså første gang at man følger med

for en rigtig fin debat og tak fordi

demensområdet det kan jeg jo høre og jeg er rigtig glad for at høre

at vi skal have fokus på aflastningstilbud

og jeg tror faktisk også at der var flere der nævnte kompetenceløft hos personalet det personale som skal passe

de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted torsdag